DK ministeren for børn ligestilling integration og sociale forhold har meddelt mig at han ønsker i henhold til

§ nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om perspektiv og handlingsplan

tirsdag den fireogtyvende marts totusinde

skibby erling bonnesen joachim b olsen og brian mikkelsen og der kan stemmes nu

tre og halvtreds imod stemte

forkastet herefter stemmer vi om forslag til vedtagelse nummer v syv og tyve af henning hyllested

imod stemte en og halvfems

og det er det vi snakker om her og det som ubetinget er arbejdspladser og som vi jo ikke rører

selv bestemmer hvad de har lyst til at lave når de går og venter på et stykke arbejde det kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet og det kan give en

og der er da rigtig mange arbejdsløse der

arbejder med udviklingsbistand solidaritetsarbejde socialt arbejde og så videre men det her

for at arbejdsløse laver arbejde der kunne være ordinære stillinger fra fire timer til femten timer

forslaget gør det at man næsten kan halvtidsjob uden

op på reglerne og det betyder at der er en

stor risiko for fortrængning især på det

sociale område og især på

set at der sker en fortrængning og derfor

lave en opstramning så vi ikke risikerer fortrængning af ordinært ansatte det ville jo være totalt tåbeligt at arbejdsløse på dagpenge skulle være med til at fortrænge ordinært

og når ministeren ikke ønsker at være med til at lave den opstramning og give nogle større garantier for at der ikke sker fortrængning

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

for stemte en og halvfjerds imod stemte otte og tredive

ønsker nogen at udtale sig herre karsten lauritzen som ordfører for forslagsstillerne

handler om at når en person bliver prøveløsladt altså løsladt på prøve og begår ny kriminalitet og begår ny personfarlig kriminalitet så skal reststraffen altid udløses det er ikke tilfældet

i sidste samling og dengang afviste regeringen

at at regeringen har genovervejet det her forslag og vi kunne

set godt tænke os at der var nogle fra regeringspartierne eller justitsministeren der her i folketingssalen i dag forklarer

man er modstander af at prøveløsladte får udløst deres reststraf når de begår ny kriminalitet og vi vil meget meget gerne have forklaret hvorfor

fortsat tilsyneladende ikke mener

reststraf ikke udløses reglerne er

i dag at man skal begå ligeartet kriminalitet og så bliver reststraffen udløst det vil sige at hvis man begår

ikke udløst hvis man begår vold eller

vi kan heller ikke forstå at regeringen kan leve med

et system hvor reststraffen ikke bliver udløst for det er der selvfølgelig kriminelle

jeg tror det vil interessere det ærede ting

uden at pege fingre af nogen overhovedet den attentatmand som tilsyneladende var ansvarlig for forrige weekends begivenheder havde jo en lang historik i vores kriminalforsorg

og det er faktisk sådan at den pågældende person havde en reststraf tilbage

siddet i fængsel i dag og var ikke blevet

det illustrerer jo for os borgerlige og i hvert fald for for venstre at der er et behov for at gøre op med det system vi har i dag

vi bliver nødt til at sende et entydigt signal

betyder det altså løsladelse på prøve

skal ens reststraf selvfølgelig udløses

man er imod eller her i folketingssalen så min kraftige opfordring

man virkelig synes at kriminelle skal slippe for deres reststraf når de begår personfarlig kriminalitet

jeg slutter afstemningen

næste punkt på dagsordenen

og skal udgangspunktet være omsorgen for patienten og omsorgen for at patienten tilbydes den rette behandling så mulighederne for hurtig

arbejdet med lovforslaget her har været en endog meget lang proces hvor vi har været omkring mange vanskelige problemstillinger og lovforslaget her behandler flere delemner mindreåriges retsstilling har ligget os i venstre meget på sinde mindreåriges retsstilling vil fremover fremgå direkte af psykiatriloven ligesom udgangspunktet for en indlæggelse på en psykiatrisk afdeling er sundhedsloven altså er et ophold på en psykiatrisk afdeling frivillig og det er et rigtig godt udgangspunkt modenhedskriteriet ophæves og lovgivningen vil fremover udelukkende være bestemt af patientens alder det betyder at femten til sytten årige nu får selvstændig samtykkekompetence

indføres et nyt tilbud hvor forældre og børn tilbydes en eftersamtale efter behandling i de tilfælde hvor en forælder eller en værge har givet samtykke til behandling der er ingen tvivl om at det at tvinge et menneske et barn eller voksen til noget mod dets vilje

sidste udvej og i udgangspunktet som det står nævnt i lovforslagets bemærkninger bør tvangsfiksering slet ikke anvendes over for mindreårige det udgangspunkt deler vi i venstre fuldt ud der har blandt andet fra landsforeningen sind været peget på at det kan være belastende for en familie hvis en mor eller en far tager den svære beslutning om tvangsfiksering af eget

og jeg glæder mig derfor over at der nu bliver mulighed for en eftersamtale ligesom den del af lovforslaget skal evalueres efter tre år for jeg forstår godt

forældre og børn kan have behov for hver især

og alle de følelser som i øvrigt kan være forbundet med store svære beslutninger

har blandt andet været at der i den eksisterende lovgivning har været en henstilling fra sundhedsstyrelsen

registrering det ændres nu således at overlægen nu får pligt til at indberette tvangs eller magtforanstaltninger det vil på sigt give os et meget mere præcist billede af hvordan situationen

de mindreårige venstre indgik i to tusind og tretten en finanslovsaftale med regeringen og med finansloven vedtog vi at reducere tvang med halvtreds procent frem mod

vi har blandt andet med sommerens satspuljeaftaler arbejdet målrettet for at sikre rammer der kan indfri vores fælles ønske lovforslaget her peger fint i den retning også hvad angår tilgangen til både tvangsfiksering og justeringerne i forhold til den længerevarende tvang altså tvangsfikseringer som strækker sig over otte og fyrre timer og velkommen til ministeren

den længerevarende tvang har været stigende det

vi fra venstres side tidligere har italesat her i folketingssalen ved at indkalde til en debat om emnet tilsynet under tvangsfiksering skærpes nu således at man allerede efter fire og tyve timer skal indhente en second opinion

det understreges at tvangsfiksering kun må anvendes kortvarigt det bliver nu lovfæstet at forhåndstilkendegivelse skal indhentes under indlæggelsesamtalen ligesom der skal tages stilling til inddragelse af pårørende eller netværk netop inddragelsen af pårørende har været væsentlig

venstre vi har tidligere blandt andet under satspuljeforhandlingerne insisteret på en mere systematisk inddragelse af pårørende fordi de pårørende ofte er en vigtig ressource i forhold til blandt andet recovery det sidste jeg her vil pege på de nye muligheder for kontrol af post og undersøgelse af patientstuer

af mistanke og ikke som tidligere på begrundet mistanke vi har

de mange historier og meldinger om for eksempel narko på de psykiatriske afdelinger og det skal stoppes narko på de psykiatriske afdelinger har vi tidligere drøftet under samråd og det glæder mig at vi med lovforslaget her forhåbentlig kommer et skridt nærmere en model som kan holde narko ude for så vidt angår permanent hjemmel til oppegående tvangsfiksering på sikringsafdelingen og tilsyn en gang årligt af sundhedsstyrelsen samt forlængelse af forsøgsordningen

tvungen opfølgning kan vi fra venstres side bakke op om de foreslåede ændringer venstre og konservative folkeparti støtter

organisationer af at der blev en mere klar retsstilling på det her område

det som både psykiatriudvalget og rigtig mange organisationer efterlyser er en retsstilling hvor det bliver præciseret

har rettigheder i overensstemmelse med psykiatriloven for eksempel til at klage og til at få en beskikket patientrådgiver men det får de jo ikke med det her lovforslag det er ikke mere end en uge siden vi fik den sidste henvendelse fra

man indtrængende opfordrer folketingets partier til at genoverveje om det nu er den rigtige model man er landet på jeg kunne godt tænke mig at høre venstres ordfører hvilke overvejelser den her henvendelse har

siger nej til der forstår jeg godt den bekymring som sind har i forhold til

fundet hinanden efterfølgende jeg glæder mig meget over som jeg også sagde i min ordførertale her

så både forældre og børn kan

tanker og følelser måske frustrationer måske vrede og måske angst der kan jo være mange følelser i spil jeg synes det er rigtig vigtigt at man som familie

man fastholde at spørgsmål

stilling til derfor synes jeg egentlig det er lidt ærgerligt

så vælger et flertal i folketinget alligevel ikke at følge den anbefaling

er rigtig vigtigt at man hvad skal jeg sige i den proces sikrer sig at man får alle facetter med for som jeg tidligere sagde

forstår jeg godt sinds bekymring

sådan at man som forælder også har et ansvar

forstå at det indimellem godt kan være et tungt og svært ansvar har man også som forælder et ansvar for

en svær situation og så er jeg da slet ikke i tvivl om at

hvor de skal vurdere om deres lille

bælte omkring maven fastspændes i sengen

armene om anklerne

han skulle fastspændes

er

går ind og

synes jeg også det er vigtigt at man holder fast i at hvor man før fra sundhedsstyrelsens side henstillede til at man registrerede

venstres ordfører er kommet med her for få sekunder siden jeg har selv i mange år arbejdet for at

til gavn for pårørende og det netværk som

patienterne men også for at man så blandt sundhedspersonalet havde nogle mere klare politiske guidelines for hvordan vi synes

det resulterede i at

år kom en langsigtet plan fra regeringen

og et nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så arbejdet går støt fremad

vi også nu en politisk enighed om at der var behov for at få formålet med den psykiatriske behandling skrevet ind ikke kun i den almindelige sundhedslov men også i

derfor er det også vigtigt at både formål og visioner i

implementeret så man ude i fronten reelt ser hvad der er er af nye signaler i lovgivningen omkring

magt og tvang i psykiatrien vi ønsker

magt og tvangsorienteret psykiatri vi ønsker en mere involverende psykiatri hvor patienterne og deres netværk involveres i større grad også i valg af alternativer til hvordan behandling skal tilrettelægges og vi ser heldigvis rigtig gode erfaringer mange steder

tvangsfri afdeling og nogle steder har man faktisk en tvangsfri afdeling

ikke urealistiske mål der er sat op her men det er et stort område

løfte en bloc og derfor er det også godt at man ikke bare kommer med med forbud

det er en proces men målene er klare at det skal være en meget mindre

tvangsorienteret psykiatri

at man skal have forsøg med bæltefri afdelinger og der er andre meget klare

nu meget klart pointeret at selvbestemmelsen

skal vægtes at pårørendeinddragelsen skal skal tages med og vægtes og at inddragelse af alternative vurderinger også skal med der er en skærpelse af tilsyn ved tvang og vi får så det med nu at den magt der udøves over for mindreårige børn og som aldrig har været registreret

bliver der nu pligt til at registrere

det som mindreårige børn udsættes for

videnserfaring så vi kan se hvad det er der sker for mindreårige børn hvilke behov

sætter behandlingspersonalet i forlegenhed og forældrene i forlegenhed så man vælger at ty til til det der ligner tvang over for voksne

til behandling jeg er meget på linje med venstres ordfører i at forældreansvaret skal være ligestillet når man er forældre

er man altså forældre og det er man uanset om man har et kræftsygt barn eller om man har et psykisk sygt barn og så har man altså et forældreansvar der er medvirkende til at man skal tage stilling til den behandling barnet skal skal gennemgå det er ikke barnet der skal tage stilling til

skal have en psykiatrisk behandling der kan indebære en sondebehandling mod barnets vilje det er voksnes ansvar at hjælpe barnet til at blive rask uanset hvilken

jeg ved godt det er en af de knaster der er og jeg ved også godt at man

behandlingspersonalet ikke er enige nogle synes at børn skulle have lige rettigheder med voksne andre siger at hvis vi havde givet dem lige rettigheder med voksne havde man ødelagt

hvilken psykiater der har ret i hvordan man bedst

i samarbejdet men vi har i hvert fald ikke udhulet forældreansvaret her men har netop tydeliggjort det og det er også tydeliggjort på den måde

ikke ser sig i stand til at give samtykke til en behandling der rummer magt over for et barn

kan de jo sige nej dertil og så er det de samme spilleregler som for voksne der gælder socialdemokraterne støtter også op om om de

tiltag der er omkring forlængelse af

en ændring og mere liberaliseret brug af

oppegående fiksering det gør vi ikke fordi vi sådan er glade for de tilbud men vi gør det

tvungen ambulant tvang fordi vi vi havde frygtet at der var rigtig mange mennesker der blev ramt af

og der er desværre så få der er med i evalueringen af ordningen at vi egentlig ikke har noget

i hvert fald også gjort indtryk på mig at en af de borgere der har har været i oppegående fiksering faktisk har sagt at det har været så positivt for hende

sind bedre psykiatri

dengang det fremgik ikke af bemærkningerne og det var heller ikke en del af debatten dengang at børn ikke skulle være omfattet af psykiatriloven så jeg vil egentlig bare spørge ordføreren om ordføreren deler opfattelsen af at

niveau med voksne altså for eksempel retten til at klage over tvang

lyttet til de psykiatere der siger at hvis vi

børnene til voksne i

så skader det børnene der er psykiatere der siger at det er rigtig godt

for eksempel er en af de såkaldte panodilpiger

fjerne barnet fra forældrene og umyndiggøre nogen der synes vi egentlig at det er meget bedre holde fast i at forældreansvaret en gang imellem kan være tungt at være men så er der jo også den her ventil at man kan sige nej tak

at kunne klage og en mulighed for at kunne få en beskikket patientrådgiver der er jo mange man kan lytte til i den sammenhæng socialdemokraternes ordfører nævner nogle af de psykiatere der har været fremme i debatten jeg synes det er vigtigt at fremhæve at børnerådet og de organisationer som repræsenterer de pårørende nemlig bedre psykiatri og sind samt regeringens eget psykiatriudvalg alle sammen peger på at de mener det ville

havde de rettigheder som er beskrevet i psykiatriloven

er lidt bemærkelsesværdigt at man har valgt at sidde den anbefaling fra regeringens eget psykiatriudvalg

serviceloven har nogle andre alderskriterier men jeg synes faktisk det er vigtigt at vi som politikere vil påtage os det ansvar at børn er børn

alderstrin som som er vigtige jeg går heller ikke ind for nedsættelse af den kriminelle lavalder netop fordi jeg synes at børn er børn og det synes jeg også de er i forhold til

ens juridisk grundlag for hvordan forældrene skal agere

i sundhedsbehandlingen over for børn under femten år

hvor man får nogle anbefalinger det må også være utrolig svært

som man heller ikke på forhånd ved om virker

der er ved at dø af underernæring på grund af spiseforstyrrelser skal skal have en anden behandling jeg synes det er vigtigt at pointere at forældrene er en medspiller i et barns behandling og det

behandlingspersonalet og vi andre hjælpe dem positivt på vej til at bære

har holdt mange møder og diskuteret mange af de ting som indgår

det handler om mennesker som skal udsættes for tvang

nogle krav om hvordan vi kan gennemsøge psykiatriske patienters boliger hvordan vi kan

det kan

borgere med psykiske problemer

de bliver indlagt og har brug for tvang jeg tror at

meget hurtigere kan opfange og hjælpe de borgere som ellers

blev nødt til at lovgive om

at gøre det bedre for nogle grupper og vi har ved satspuljeprojekter

rundtomkring i kommunerne

kommunen kan reagere når man ser at der er nogle der er på vej ud i en krise men det er jo kun projekter det er jo ikke en lovgivning som vil komme til at være

hvor vi netop så hvordan

kunne komme uden om at have psykiatrisengepladser hvor de

man kom når man havde det dårligt og man kunne komme fire og tyve timer i døgnet alle ugens dage

involveret

ikke i området de var et andet sted men det primære er at de

medicinlovgivningen ud af

hvor folk er blevet pumpet med medicin som de ikke har

tåle

siger at de vil have en anden lovgivning mens der er andre der

den lovgivning der er nu er

ikke virker skal der ikke bare pøses endnu mere

heldigvis pillet ud af lovforslaget så håber vi

under lidt mere faglige kompetencer

andre ting som vi er gået på kompromis med og der har

svigter man måske både barn og forældre ved at lade forældrene tage stilling det at to forældre måske er uenige om hvad der er bedst for deres barn

et barn skal have en kræftbehandling

kræftbehandling vil jeg sidestille med den medicin

på en en

han skal fastholdes

hvordan dit barn ser på dig bagefter da involverede man de pårørende

stå ved det som man havde gjort her er der mange forældre der ikke ved at de kan sige at

steder hvor man ikke ved nok om

forklaret nok for forældrene og derfor bør vi være skarpere

eller refererer til konventioner men jeg ved at mange andre ordførere går meget ind for fns børnekonvention og der burde man måske så gå ind og læse hvad de skriver for de skriver netop meget

en tak for at det ligesom bliver talt op at kommunerne også har et medansvar for hvordan trivslen er

man faktisk godt kan give forældrene med med det lovforslag der er i dag

og en vejledning er det jo fint at det eksempel måske så kan give inspiration til at ministeren

vi synes at det er et forslag der på flere måder er

bedre og klarere lovgrundlag

for vores psykiatri og og vi synes også at det ikke mindst er et forslag der tager nogle gode skridt

nedbringe anvendelsen

nogle nedslagspunkter som som alle sammen er er vigtige og væsentlige

tage stilling til og der er i

der skal balanceres af mod hinanden

har været en lidt langstrakt og svær proces men for det første

det er godt fordi så får man ligesom en gang for alle slået ned på

formålet med vores psykiatri eller den behandling der foregår i psykiatrien er at sikre en respekt omkring den enkelte det er at sikre

klare værdier i den her del af vores behandlingssystem

fastsætter lovforslaget

mindreårige psykiatriske patienters

berører os alle meget og som også er noget som vi har drøftet meget nemlig det her med med børn under femten år og at forældre kan vælge at samtykke på på vegne af barnet fordi det er et valg forældrene skal træffe og ellers

der skal balanceres mod hinanden et lægefagligt hensyn

forældreansvarshensyn og så hensynet til et barns individuelle rettigheder som som vi jo beskæftiger os med på rigtig mange områder

kan tydeliggøres bedre for forældrene og i virkeligheden også

jeg og vi synes i radikale venstre at det er godt at

styrker tilsynet med tvangsfiksering og at det også slås fast i lovforslaget at det er noget der anvendes kortvarigt altså

også godt ind i i den målsætning som vi jo

at vi gerne vil halvere antallet af tvangsfikseringer

sådan et bredere hensyn til både den enkelte patients sikkerhed og tryghed men jo sådan set også medpatienternes sikkerhed

det forslag der ligger fordi det er vigtigt at

ind i forhold til at begrænse rusmidler og farlige genstande og vi håber

tvungen opfølgning efter udskrivning og det synes vi sådan set også harmonerer godt med en tanke om et helstøbt patientforløb

radikale venstre samlet set støtte lovforslaget

at folketingets partier mener

som har brug for at vi

har været enormt bekymrende i forhold til at vi år efter år er blevet kritiseret for vores brug af tvang

nu lægges op til en anden kultur

fremhæve som ekstremt positive

en kæmpe ressource

styrke for de sindslidende

hvor du faktisk bliver utryg og får det dårligt hvordan synes du vi skal håndtere det

tvangsmedicinere men formålet med den psykiatriske behandling er vel ikke tvang

de kan blive raske eller at de kan lære at leve med deres sygdom derfor synes jeg ekstremt positivt at vi har fået

ministeriet

man kan give folk så meget medicin at de faktisk

nu skal det være muligt at

hedder ambulant tvang er en del af et forlig

en uenighed om det må vi diskutere videre

så rettigheder

kommer til at blive registreret så vi får et overblik

en eftersamtale når de har været udsat for tvang

ikke er forældrenes ansvar

et barn skal sondemades hvorvidt et barn skal have en pille

har givet lov til at barnet skal være fikseret

at barnet skal sondemades altså at barnet skal udsættes for en

jeg tror det er vigtigt at få sat ord på de følelser man har

om det er forældrene der skal tage beslutningen om

fra lovforslaget her hvor der står derudover fremgår det at forældremyndighedens indehaver skal informeres om

denne har mulighed for at frasige sig stillingtagen til anvendelse af magt over for den mindreårige

hvad så så

at forældrene skal sendes ud af spillet vi siger at de

er rigtig rigtig gode til at inddrage forældrene

er det rigtig vigtigt at man holder fast i dialogen mellem

imod et menneskes vilje fastspænde det

ekstremt krænkende og ekstremt grænseoverskridende for alle uanset om man fjorten år eller femten år

uanset hvad ens forældre mener det er min holdning

behandling og også

og minimere brugen af tvang så meget som overhovedet muligt jeg ved ikke om jeg

vi kan komme hen til det helt tvangsfrie

behandlingssystem men vi kan i hvert fald arbejde på

muligt det forslag der ligger foran os i dag er et forslag der styrker patienternes rettigheder det er et forslag som øger patientinddragelsen jeg er meget begejstret for det her med

men på en lang række områder altså at borgeren kan sikre sig

når man kommer i en anden situation det kan være hvis man skal udsættes for tvangsbehandling det kan være hvis man bliver dement der kan være andre situationer hvor det er godt at man på forhånd kan være inddraget om

kommer i en sådan situation

så har der været meget fokus på diskussionen omkring

er det lægelige ansvar hvad der er forældrenes ansvar

nogle dilemmaer og konflikter som vi skal forholde os til det synes jeg faktisk at man

til både børn forældre

jeg synes måske at det er den socialdemokratiske ordfører fru karen

er kommet med det bedste forslag til hvordan vi kan komme videre

at vi kan se på om vi i fællesskab

en beretning hvori vi tydeliggør det der har været intentionerne i det her forslag

vi netop får afvejet de tre ting ordentligt i forhold til hinanden men liberal alliances indstilling til forslaget som sådan er at vi er

fra starten af behandlingen jeg synes og det er min grundlæggende opfattelse at vi alle sammen og ikke mindst os der også er ministre skylder folketinget den allerstørste respekt ikke mindst ved vores tilstedeværelse helt og fuldt under de behandlinger som der er så det skal jeg beklage når det så er sagt vil

for så vidt angår forslaget vi står med er en rigtig rigtig god

går i gang med at behandle et lovforslag som skal føre til mindre tvang i psykiatrien som skal understøtte respekt for de psykiatriske patienters rettigheder og for deres mulighed for selvbestemmelse

forslaget har været lang tid undervejs er

også fordi der har været hvad jeg selv opfatter som en en god dialog og proces med folketingets partier hvor vi undervejs har

filet nogle kanter af og fundet ud af om vi kunne finde sammen i det forslag som der ligger nu alle har måttet give alle har måttet tage det er også grunden til at jeg opfatter det lovforslag som vi står med i dag

vil kunne anbefale ændringsforslag til forslaget som det ligger her det er muligt at der kan laves en beretning det skal jeg ikke kunne sige men men ændringsforslag ligger efter min bedste overbevisning ikke inden for det forløb som vi har haft med det forslag

som der ligger her derfor håber jeg selvfølgelig også at alle partier i respekt for den proces der har været vil være med til at bære det her vigtige forslag igennem som betyder som betyder

utrolig mange reaktioner i forbindelse med vordende forældre det blev til forældre i sorg og bekymring frem for en lykkelig oplevelse for den lille familie man så hvordan jordemødre stressede rundt fra den ene fødende til den anden

de fødende blev sendt rundt fra et sygehus til et andet jeg tænkte

et sundhedsvæsen vi skal have i danmark og som vi stolte af kan det være rigtigt at vi i en tid hvor vi gør alt for at få kvinder til at blive gravide og vælge

vi har tidligere i de seneste par år i den her sal debatteret sundhedsstyrelsens anbefalinger som man burde og skulle følge i alle regioner

at sikre fødende kvinder en ordentlig og sikker fødsel

have svært ved at tage sig godt af de fødende kvinder og deres partnere så godt som de gerne vil

hovedpersonerne i den her debat er jo kvinden som kommer ind på sygehuset med veer og skal til at føde

lille barn der skal komme til verden det vigtigste for den gravide kvinde er at hun og hendes partner kan føle sig trygge ved at der bliver taget godt hånd om

derfor vil jeg gerne starte med at slå fast at alle der er gravide selvfølgelig skal kunne føle sig fuldstændig trygge ved

vi har her i landet alle kommende forældre skal vide at de får den nødvendige støtte og behandling fra jordemødre fra læger fra andet personale undervejs de skal ikke være i tvivl om at patientsikkerheden er i orden

ikke vil blive sat over styr selv om der måtte være travlt

også derfor at regeringen sammen med sf og enhedslisten har prioriteret fødselsområdet på årets finanslov vi har afsat fem og tredive million kroner i år og fem og halvfjerds million kroner for næste år

på fødegangene derfor hilser jeg også

udgangspunktet for behandlingen af gravide og fødende i danmark er en række anbefalinger fra sundhedsstyrelsen de tolv kapitler der fremgår af anbefalinger for svangreomsorgen de udstikker rammerne for hvilke tilbud regionerne og kommunerne for det er jo dem der har ansvaret for at tilrettelægge svangreomsorgen

den gravide kvinde og hendes partner undervejs i graviditeten til selve fødslen og i barselsperioden jeg vil pege på nogle tendenser inden for svangreområdet som måske kan forklare noget af den

på tale det er blevet fremhævet både af danske regioner jordemoderforeningen og sundhedsstyrelsen

gennem de seneste par år og det er rigtigt nok vi kan se

der føder der er flere der er overvægtige der er flere med kronisk sygdom

flere der er blevet gravide gennem kunstig befrugtning det har medført nogle ændrede

forhold omkring selve fødslen blandt andet med flere igangsættelser flere komplicerede fødsler hvor der for eksempel bruges sugekop undervejs og kortere indlæggelser på fødegangen fødestederne er blevet samlet og er blevet mere specialiserede så der i dag er fire og tyve fødesteder i landet

også fremhæve at der er taget mange forskellige initiativer for at styrke

der er

videnskabelige selskab på området dansk selskab for obstetrik

gynækologi det var selskabet som i to tusind og elleve anbefalede at sætte fødsler i gang tidligere og det har medført at vi i dag kan se et reduceret antal børn der dør før fødslen i to tusind og tretten udarbejdede sundhedsstyrelsen en plan for overvågning og tilsyn med fødestedernes brug af medicin til at igangsætte fødsler den skal både understøtte det rigtige niveau for antallet af fødsler der bliver sat i gang og samtidig styrke trygheden og sikkerheden for de fødende to tusind og tretten var også året hvor sundhedsstyrelsen opdaterede sine anbefalinger for barselsplejen så både sygehuse og hjemkommuner

højde for de kortere indlæggelsestider vi har i dag anbefalingerne har for eksempel betydet at sundhedsplejersken i dag kommer på et tidligere besøg i hjemmet efter at familien er udskrevet ved besøget skal sundhedsplejersken både følge op på barnets og morens tilstand og trivsel og forebygge at der bliver behov for genindlæggelse

endelig vil jeg fremhæve kvalitetsprojektet sikre fødsler som også skal nedsætte antallet af børn der får for lidt ilt under fødslen både jordemoderforeningen og danske regioner peger på at det er et projekt der har vist gode resultater

sket rigtig meget på det her område inden for få år det afspejler udviklingen både fagligt og organisatorisk

udvikling er jo et af grundvilkårene i sundhedsvæsenet

at det hele tiden bevæger sig

det skal være også på fødselsområdet for at sætte

regionerne oplyst at antallet af jordemødre på fødselsafdelingerne er steget med fire og tredive procent svarende til to hundrede og ni og halvtreds fuldtidsstillinger de sidste fem år

som politikere skal vi selvfølgelig følge området fra sidelinjen og sørge for at rammerne i sundhedsvæsenet stadig sikrer at al udvikling også fører til gode resultater i det her tilfælde gode fødsler

og vi ved faktisk noget om hvad der basalt set skal til for at en fødsel bliver en positiv oplevelse vi ved at der er en række fordele ved at den fødende kvinde har en jordemoder eller en anden omsorgsperson til stede hos sig under fødslen risikoen for at kvinden får behov for medicin til at tage smerter falder chancen for at fødslen forløber spontant det vil sige uden indgreb stiger og den fødende kvinde er generelt mere tilfreds med fødslen det er der god dokumentation for jeg synes at det er relevant at tage den her debat både på baggrund af den omtale der har været men også på baggrund af de mange initiativer der er taget og på baggrund

i antallet af fødsler der har været over de seneste år og de ressourcer der er til stede for at kunne håndtere de her fødsler derfor ser jeg frem til debatten

at vi i folketinget forholder os til området og jeg synes det er vigtigt at vi som vi har gjort med den seneste finanslov løbende følger op hvor situationen tilsiger det jeg synes helt grundlæggende der er grund til

her har valgt at sige at her vil vi som samfund gerne levere en ekstra indsats her vil vi gerne gøre det lidt bedre for dem som skal føde sådan at det kan blive den trygge og gode oplevelse som det gerne skulle være

sagt det men også sat ekstra penge af til faktisk at gøre det over de kommende år

meget når nu man skal have stiftet en familie eller forøget den man har

intense og ofte smertefulde men samtidig lykkelige og til tider dejlige oplevelse

eller desværre dør ved fødslen her skal vi ikke se den form for stress og flytten rundt på fødende nervøse kvinder som er angste for den travlhed de ser på fødeafdelingen det forplanter sig jeg sad med tårer i øjnene da jeg så den udsendelse og tænkte på hvor forfærdeligt det var for de mennesker som oplevede det her

det personale som dagligt skal møde angste og nervøse forældre som ikke ved hvad der sker eller som får at vide at de skal flyttes til et andet sygehus

jeg har derfor inden forespørgslen stillet en række spørgsmål til ministeren og det gjorde jeg på det grundlag at regionen gik

er mange flere jordemødre ansat nu end der nogen sinde før

har svaret godt på det her i besvarelsen

har fået en række andre opgaver de svar ministeren gav på de spørgsmål jeg stillede er

kommenteret af jordemoderforeningen som ikke kan tilslutte sig alle svarene så de vil lige ryge over til ministeren igen så vi kan få kigget på dem og måske opsummeret hvad det er en jordemoder i dag laver

er der meget større komplikationer for kvinder

i venter alt for længe se nu at komme i gang mens i

en nemmere og dejligere oplevelse

der er mange konsultationer efter man er blevet udskrevet selv om man ikke ligger der så lang tid der er det her med tredjedagen hvor man skal ind og have taget en blodprøve

der er faktisk mange ting der

også på andre afdelinger

fødende bliver sendt fra det ene sygehus til det andet

jeg håber da at de sygehuse ser på de ressourcer de har laver vi alt for store fødeafdelinger efterhånden så det er blevet en slags fabrik hvor en jordemoder sagtens kan tage sig af tre fødende kvinder på en gang det burde være lidt anderledes det skulle jo gerne være sådan at der er nogle jordemødre der går sammen så de er tre jordemødre om nogle personer

er en kendt jordemoder der har den fødende vi ser også i region sjælland som jeg her vil rose

kvinderne de har lavet aftaler med private sådan

er en jordemoder til stede under hele fødslen eller

de faktisk den region der har flest af

fungerer rigtig godt for det der betyder noget og det ved vi

at man har ro og fred og tillid til den person som er ens

fødsel og føde et sundt og raskt barn jeg var på

besøg her i region sjælland den anden dag

værd for andre regioner måske at kigge

pengene bliver udmøntet

venstre socialdemokraterne dansk folkeparti radikale socialistisk folkeparti enhedslisten og de konservative

partier er enige om at alle fødende skal have så god en fødselsoplevelse som muligt det betyder

at sundhedsvæsenets indsats over for forældre og nyfødte skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen folketinget noterer sig at der i finansloven for to tusind og femten er afsat fem og tredive million kroner i to tusind og femten og fem og halvfjerds million kroner årligt fra to tusind og seksten til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne midlerne skal anvendes til en styrket indsats herunder øget personale og initiativer som indfrier sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg folketinget opfordrer til også i lyset af den debat

at midlerne anvendes til at sikre at der skabes trygge forhold under og efter fødslen så nye familier får den bedst mulige start folketinget opfordrer ministeren til at holde fokus på udmøntningen af midlerne i regionerne og følge udviklingen i kvaliteten

at de er i trygge hænder og personalet skal føle at de kan levere en tryg start på et nyt liv en fødsel og et fødselsforløb handler i høj grad om tillid tillid til

til ens nærmeste til personalet og til systemet men vi må aldrig glemme at sætte mennesket før systemet sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer til netop svangreomsorg for at sikre

blev revideret så sent som i to tusind og tretten retningslinjerne skal sikre at fødende på fødegangene landet over

om det er mere eller mindre sikkert at føde et sted i danmark frem for et andet derfor forventer vi

at sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver overholdt

ansvar for at leve op til og efterleve sundhedsstyrelsens anbefalinger

finanslov er der blevet afsat midler til fødeafdelingerne de næste fire år pengene skal gå til

af kvaliteten på fødeafdelingerne som det hedder i aftaleteksten og midlerne skal anvendes til en styrket indsats herunder øget personale og initiativer som indfrier sundhedsstyrelsens anbefalinger

det er et initiativ med en fin signalværdi jeg er overbevist om at ændringer i tilrettelæggelsen af hverdagen og øget fokus på fødeafdelingernes udfordringer fra ledelsernes side vil kunne have en positiv effekt både for fødende kvinder for børn og for personalet derfor har vi også i venstre en klar forventning om at regionerne tager deres ansvar alvorligt at både regioner og ledelser lytter til deres ansatte og tager de udfordringer der nu er

allerede har flyttet flere fødsler fra rigshospitalet til regionens andre fødeafdelinger for at lette presset på rigshospitalet og jeg håber at den prioritering vil hjælpe personalet

med at vi fra venstres side tidligere via delaftalen på sundhedsområdet i finansloven har stemt for at prioritere fødeafdelingerne økonomisk har vi også sendt et klart signal

op til regionerne og sygehusledelserne at leve op til deres ansvar det glæder mig at debatten om overholdelse af retningslinjerne rejses her i folketingssalen

en finansieringskilde på en

kommuner og regioner

mere end tre hundrede og tres million kroner

en milliard kroner

undersøger som blev sendt i efteråret tv udsendelsen handlede netop om travlhed på fødeafdelingerne og udsendelsen tegnede et billede af en meget travl fødegang men hvordan står det så egentlig til på de danske fødeafdelinger

er de faktisk godt tilfredse den seneste landsdækkende undersøgelse af fødende kvinders oplevelse på sygehuset viste faktisk at en og halvfems procent af kvinderne har haft en positiv oplevelse når vi har en debat som den i dag

at se på hvordan nøgletallene har udviklet sig på fødeområdet og her kan man se at antallet af jordemødre på fødeafdelingerne de seneste år har været stigende mens antallet af fødsler generelt har været faldende nærmere bestemt har der i perioden to tusind og ni til

fjorten været en stigning

og i de senere år er antallet af fødsler som sagt faldet

fødsler i to tusind og tretten her skal det i parentes bemærkes at dansk folkeparti sammen med den daværende vk regering

rettidig omhu når det kommer til at mindske travlheden på landets fødeafdelinger det var nemlig disse partier der for godt fire år siden i fællesskab indførte brugerbetaling på fertilitetsbehandling

der betød at antallet af fødsler raslede nederst dansk fertilitetsselskab har vurderet

vkos brugerbetaling betød at der kom ni hundrede færre danske børn til verden i to tusind og elleve end der ellers ville have gjort som en af sine første gerninger efter valget i to tusind og elleve afskaffede

vi har med satspuljeaftalen for to tusind og tolv til femten afsat atten million kroner til at styrke indsatsen over for udsatte gravide og i oktober sidste år udmøntede vi fire og tyve million kroner til ti projekter der skal klæde sårbare kommende forældre på til forældrerollen endelig vil jeg også gerne fremhæve de en hundrede og fem og halvfjerds million kroner som regeringen og de øvrige partier bag finansloven for to tusind og femten

en styrket indsats i sundhedsplejen over for børn

få børn på grund af den brugerbetaling men det er også fordi vi rent principielt ikke synes

at betale for sygehusbehandling på de danske sygehuse

står i skærende kontrast til det helt konkrete forslag der er fremlagt her i salen hvor man altså vil hive mere end tre hundrede og tres million kroner ud af

venstre skulle trække penge ud af regioner og

må jeg bare spørge hvordan er det gået med løftet til regioner og kommuner

kommunerne jeg kan huske der var noget med tolv milliard

det var vist i fair løsning det fremgik meget præcist tolv milliard kroner

udsigt til ekstra velfærd i kommunerne

finanslovsforslag og det er penge som skal hentes ved at genåbne

og regionernes budgetter man kan jo godt herinde fra folketingets side sige at vi genåbner budgetterne for at komme med ekstra penge

at man vil genåbne dem for at hive penge ud af budgetterne

som økonomi og indenrigsministeriet har beregnet svarer til mere end tre hundrede og tres million kroner på sundhedsområdet

har vi bestemt ikke erfaring med at gøre

det er jo ikke socialdemokratisk politik at gøre det og det kommer vi heller ikke til at gøre

om om man skal tage sit dankort med når man skal på sygehuset

som fik fertilitetsbehandling skulle

dansk folkeparti stadig væk har den holdning at der er nogle patientgrupper der skal have deres dankort med på sygehuset

nogle helt nye spørgsmål er det noget som

jeg tror det er nogle midler som falder på et tørt sted og som kan være med

udgifterne til medicin vokser og mange regioner går nu i gang med at genåbne deres budgetter og skal finde besparelser

fødende kvinder har ændret karakter og man står med nogle nye udfordringer der bliver også hele tiden ændret på

forskellige anbefalinger det kan være

man tidligere bare henviste til at foretage et kejsersnit det var måske en billigere løsning men for mig at se

et område der hele tiden udvikler sig så derfor bliver det så vigtigt at vi får

ved lige præcis hvad der sker her i totusinde

uhyre vigtigt at den kommunale sundhedspleje

der står på sidelinjen er en livsoplevelse og en oplevelse som sætter fundamentale spor

afgørende at vores sundhedsvæsen gør alt hvad det kan

rutine og skal heller ikke være det og det er det da slet ikke for det ventede forældrepar selvfølgelig kan

vi alle sammen er enige om at det er en præmis i sundhedsvæsenet

men de må naturligvis aldrig have så travlt at det skaber en negativ fødeoplevelse for den familie som er midt i deres livs største

også derfor at regeringen sammen med enhedslisten og

til netop at løfte kvaliteten på landets fødeafdelinger og jeg er rigtig glad for

får den her debat i dag jeg er glad for at vi

samler os om at holde fokus på udmøntningen af de her midler og at vi også samles om at holde øje

på fødeafdelingerne generelt

at deres faglighed bliver udfordret af at de ikke kan yde det optimale for deres

de her børn så vi er sikre på at de

sammen med regeringen afsat nogle penge til det her område

eller er det nogle bestemte hospitaler der har det problem og hvorfor

hvordan vi kan være hundrede procent sikre på at pengene

har også været socialordfører og vi sætter en

ikke mere end et par måneder så snakker kommunerne om at nu er der heller ikke flere penge

det der fik de her penge derfor synes jeg det kunne være rigtig interessant

et overblik over hvilken forskel

lidt ned i de her forskelle i regionerne så vi

er det alene et spørgsmål om manglende ressourcer og hænder

oplevelsen ikke skræmmer forældrene fra at at forsøge sig en gang til hvis de skulle

også et vigtigt mål for os at sikre nogle økonomiske midler til fødeafdelingerne i det her års finanslovsforhandlinger det skyldes den ekstreme travlhed og den mangel på hænder som fødegangene

fru liselott blixt var tidligere inde på den dokumentar som dr2 viste om travlhed på fødegangen den var et illustrativt eksempel på hvad det kan betyde vi har også set en lang række jordemødre stå frem i dagspressen nogle har

debatindlæg om hvordan de oplever dagligdagen på fødegangene

behov det bliver tit fremhævet i den her debat at antallet af jordemødre er steget igennem de sidste par år og det er også ganske rigtigt men jeg synes det er meget vigtigt at gå lidt bag om de tal

sådan set meget gode årsager til at antallet

der stadig er travlhed på fødegangen en af de væsentligste forklaringer er der tidligere var en meget meget stor mangel på jordemødre og det betød at man ikke kunne besætte rigtig mange

på fødeafdelingerne tredive til halvtreds procent af de stillinger der blev slået op kunne man ikke besætte

at man gjorde brug af vikarer midlertidige ansættelser i meget høj grad og man brugte også andre faggrupper til at dække ind der hvor jordemødrene ellers var den mest optimale faggruppe

benytte sig af det førte til at man satte tallet op for hvor mange jordemødre man uddanner og det har så gjort at man har kunnet dække det her hul

ikke et eksempel på at der er flere jordemødre til stede ved hver enkelt fødsel men man har løst det problem med at andre faggrupper eller vikaransatte løste opgaven i stedet for derudover er der også de forklaringer som andre allerede har været inde på nemlig at vi ser flere komplicerede fødsler som kræver mere tid vi ser faktisk også mere administration i forbindelse med en fødsel

endelig det forhold at man i

indlæggelser i forbindelse med en fødsel til at have det man kalder en ambulant fødsel altså at kvinden kommer ind føder og bliver sendt hjem igen det betyder faktisk at jordemødrene får væsentlig flere opgaver

ganske gode forklaringer på at antallet af

steget mens der stadig mangler ressourcer til selve fødselssituationen en af de ting

som vi også har fået med i den fælles vedtagelsestekst som stort set alle partier står bag er at vi nu følger at de her penge som

til området også rent faktisk kommer til at gå til området jeg

ikke mindst fordi de meldinger vi får fra blandt andet danske regioner er at man

synes det er et signal om at vi skal være

den udfordring bliver jo ikke mindre af at vi lige nu hører fra regionerne at de er stærkt udfordret af at priserne til

skal bruge de her penge om man ikke kunne skære ned og så fylde op igen bagefter

vi som folketing men også at regeringen går i tæt dialog med danske regioner og også med de enkelte regioner om hvordan de her penge rent faktisk kommer til at gå til til det løft af fødeafdelingerne som vi er fælles om at mene der er behov for her til sidst vil

rose fru liselott blixt for at have stillet en lang række skriftlige spørgsmål i den her sammenhæng jeg synes stadig vi mangler nogle svar på hvordan virkeligheden egentlig ser ud og

meget meget store forskelle helt nede på de enkelte afdelinger og jeg tror vi bliver nødt til at gå ned at kigge på det for at vi kan få et klart billede af hvad der egentlig sker så jeg synes det kunne

et skridt tættere på og se

hvad virkeligheden egentlig er og få en konkret opgørelse for hver enkelt

derfor er det jo dejligt at vi lever i en moderne tid hvor vi har sociale medier til rådighed og jeg på facebook kunne spørge om der var nogle der kunne give nogle gode råd

det var der i sjældent stor grad

sjældent mange kvalificerede mennesker jeg tror at jeg har fået henvendelser

ud fra de ting jeg har hørt

indtil vi har fået nedlagt regionerne er en regional opgave og ikke en statslig opgave at tage sig af fødslerne for det andet ville det hjælpe rigtig meget hvis vi lod pengene følge den fødende ligesom vi gør på mange andre områder så man kunne tage pengene med sig til en privat fødeklinik

man selv som borger som kvinde der skal føde kan vælge det sted

den kvalitet som man har behov for

for det tredje er der rigtig mange der nævner den her hjemmefødselsordning for region sjælland som jeg også tror fru liselott blixt var inde på

hvor man kan gå ind og se på hvordan

gøre det på en betryggende måde endelig nævnes der at som vel alle steder i den offentlige sektor er kommet et for stort dokumentationskrav at der er for meget bureaukrati omkring det for personalet

at tryghed og kvalitet er helt afgørende

så er der også spørgsmålet om økonomi der er flere der har spurgt mig i løbet af det seneste døgn

planlagt kejsersnit kontra det at kvinderne føder børnene selv så at sige

det på en anden måde og vurdere

på en anden måde hvornår man gør det ene og det andet og det tredje her skal man selvfølgelig have med at mange af de planlagte kejsersnit

komplikationer på grund af andre lidelser som den pågældende kvinde kan have

man kombinerer de her ting

er en debat som jeg håber de vil tage også

ude i de enkelte regioner for det er jo dem der sidder med ansvaret i den sidste ende og så håber jeg at vi kan komme hen til

at få nedlagt de regioner men i endnu

hen til at pengene følger kvinden

at man kan sørge for at få en fødsel med så høj kvalitet som muligt som passer til de

også for at give noget fleksibilitet i forhold til at justere kapaciteten men større ændringer kan naturligvis skabe en følelse af øget arbejdspres det ved vi fra alle arbejdspladser flere har været inde på det vi ved at antallet af jordemødre er steget i de seneste år og samtidig er antallet af fødsler faldet men ting kan ikke som flere også har sagt gøres op i tal og flere fagfolk peger netop

i diverse artikler og tv programmer i medierne at mange jordemødre finder det svært at udføre deres kerneydelser tilfredsstillende

de kan have ansvaret for flere fødende på en gang og

der er brug for det er naturligvis et problem

bliver anderledes en stor del af det her problem skal uden tvivl løses lokalt af den ansvarlige sygehusledelse og i regionerne derudover har regeringen så med finansloven givet flere penge til området og de penge skal naturligvis bruges bedst muligt til at afhjælpe de her problematikker og udfordringer danske regioner har også et stort fokus på at sikre en høj kvalitet ved fødslerne og kører jo fortsat projektet

som også jordemoderforeningen har været inddraget deltaget aktivt i

også høre i den her debat at personalet på fødegangene men også de gravide børnene og de pårørende føler sig trygge i de forløb som vi tilbyder dem det skal være en god oplevelse

patient på fødegangen og det skal være en god oplevelse at arbejde på fødegangen derfor bakker vi op om vedtagelsesteksten hvor vi for det første udtrykker at alle fødende skal have en så god oplevelse som muligt for det andet at de midler som regeringen har afsat skal anvendes til at sikre at der skabes trygge forhold under fødslen så nye familier får den bedst mulige start og for det tredje at ministeren selvfølgelig bevarer fokus på udmøntningen af midlerne

kvaliteten på området og så selvfølgelig

i tre minutter

og bedre erhvervsudvikling i kalundborg og omegn samt bedre mulighed for bosætning på kalundborgegnen er kalundborgmotorvejen meget vigtig i den forbindelse må vi også huske på at kalundborg havn er sjællands dybeste havn og i takt med at skibene bliver større og stikker dybere er det vigtigt at vejadgangen

i form af en motorvej hele vejen til kalundborg i venstre har vi noteret os det vigtige for trafiksikkerheden skyld at denne etape bliver ført seks

længere frem forbi krydset ved knabstrup møllebakke og knabstrupvej det er fremført af lokalforum regstrup lokalforum for mørkøv skamstrup og stigs bjergby knabstrup lokalforum

og holbæk kommune det er helt berettiget og et relevant problem der af de lokale bliver rejst her

god nyhed da der tilbage i juni sidste år blev indgået en bred transportaftale med midler til at igangsætte endnu en etape af motorvejen syd om regstrup der er ingen tvivl om at vi alle sammen vinder

en motorvej hele vejen til kalundborg det skaber både vækst og udvikling når vi giver bedre vilkår for erhvervslivet og det betyder nye arbejdspladser og bedre

det gør det nemlig langt mere attraktivt også for børnefamilier at slå sig ned når infrastrukturen bliver forbedret og hverdagen kommer til at hænge bedre sammen for pendlerne i dag er der stor trængsel når både tung trafik og pendlertrafik skal ud på skovvejen

samfundsøkonomisk snusfornuft at udbygge den her motorvej for kalundborg har sjællands største erhvervsområde uden for københavn og er samtidig en af de vigtigste havne i landet infrastrukturen er en livsnerve

er vi helt afhængige af at vi styrker infrastrukturen og

betyder i alt seks km motorvejsstrækning

fire hundrede og seks og tyve million kroner er altså rigtig godt givet ud det er et vigtigt skridt på vejen til at nå helt i mål med kalundborgmotorvejen og det gavner ikke bare og virksomheder i nordvestsjælland men det gavner hele danmark når vi sikrer en stærk trafikal infrastruktur

der tegner sig et flertal som sikrer at

hvor anden etape nu er planlagt til at skulle slutte

rent faktisk genererer mere biltrafik at de suger passagerer ud af den kollektive trafik og at de på den måde jo ikke i det lange løb afhjælper den trængsel man påstår de skal afhjælpe det er der jo et tydeligt bevis

hvis man ser på motorvejsnettet rundt om københavn der er der jo voldsomt trængsel

er netop lavet for at undgå trængsel

bekæmpe trængsel og bidrage til et bedre klima og miljø

ikke en kæmpestor by men erhvervslivet er kæmpe kæmpestort vi har

netop holdt en transportpolitisk høring om de samfundsøkonomiske gevinster ved at bygge infrastruktur de rigtige steder der kom kalundborg op at vende igen og igen også

vores repræsentant for dansk industri der

kan ikke transporteres på tog det skal transporteres på lastbiler så for at øge erhvervsvenligheden for at øge trafiksikkerheden

skal der motorvej hele vejen til kalundborg det er ikke kun noget der gavner erhvervslivet i kalundborg

direkte forbindelse til hovedstadsområdet som er et lige så stort område ikke mindst også med en stor containerhavn

kæmpestort erhvervsliv som vi gerne vil have fastholder danske arbejdspladser også danske produktionsarbejdspladser og tiltrækker nye det er rent faktisk noget af det

tiltrække nye store produktionsarbejdspladser det er gode danske arbejdspladser det er penge til os alle sammen det er sund fornuft

mørkøv og skamstrup og stigs bjergby og

derfor er det at jeg lagde op til at vi skal prøve at se på hvilke muligheder der er

at se om ikke vi kunne finde en eller anden løsning på det

det så må venstre jo stille det og så må vi jo vi jo diskutere videre der hvis venstre har noget konkret der skal ændres min tilgang her fra talerstolen og

set er dækkende i forhold til den problemstilling der bliver rejst det er min tilgang det betyder ikke at jeg ikke lytter til de bekymringer der er det betyder heller ikke at vi ikke er modtagelig over for gode argumenter af nogen som helst karakter det er bare for ærligt at skitsere

være dækkende i forhold til den problemstilling der bliver rejst det er min tilgang men

ene eller det andet sted så

især df er jo glad for den her udvikling vi kæmpede i to tusind og ni for da vi lavede en aftale om grøn transportpolitik fik vi i nattens mulm og mørke kæmpet fire hundrede million

i aftalen til at igangsætte det her arbejde heldigvis har der så været velvilje hos vores kære kolleger til at fortsætte den proces og det var derfor vi så kunne udmønte nogle tilbageløbsmidler i to tusind og fjorten og så få lavet de næste seks

der ikke ret mange transportordførere til stede

har lavet den her aftale for det handler jo om at forligskredsen skal mødes for at se om vi kan finde en eventuel finansiering til at løse det her problem og der vil jeg godt række en hånd frem for det er dansk folkeparti

trods alt valgt af folket og derfor gør det ikke noget hvis vi en gang imellem også lytter til dem

så med disse få men velvalgte ord

bakker vi naturligvis op om endnu et stykke

der trods alt er tale om to konkurrerende trafiksystemer og at de til en vis grad jo kannibaliserer hinanden jeg tænker

vi har investeret ganske ganske mange penge i dobbeltsporet

kommende elektrificering til kalundborg

og for den sags skyld også gods hvis man nu har etableret godstransport

til kalundborg hvorfor ikke afvente og se om der

er en effekt af det fordi det er der jo men hvorfor ikke afvente effekten inden man buser på med

herre henning hyllesteds synspunkter og jeg ved også henning hyllested måske hellere

jo så med til at elektrificere helt til holbæk så vi kan få nye hurtige eltog ind på strækningen

folkeparti har en meget fornuftig balance i forhold til at gøre det ene og

er trængslen men mener man gerne vil til livs anerkender herre kim christiansens

at det er et faktum at motorveje og motorvejsudbygninger genererer mere biltrafik og at det kun er en stakket frist indtil det sander til igen ligesom det har gjort på alle mulige andre motorveje

en broafslutning har det tilsagn eller den melding som jeg hører fra dansk folkeparti også noget at gøre

hvis man forlængede etapen med de her seks hundrede m

det jo ikke spildte penge fordi vi håber alle sammen det har vi ligesom politisk taget stilling til at der forhåbentlig om føje år kommer en motorvej helt til kalundborg så man kan sige

lidt senere tidspunkt og fremrykket det også med hensyn til at vi får en mere sikker afvikling af trafikken lige præcis på det her specifikke

på den her diskussion men jeg kan jo så se nu på baggrund af de høringssvar vi har fået at der er kommet en ny og meget seriøs diskussion nemlig

anden del af af motorvejen

udgangspunkt i de penge der

overslag og det hele efter finansministeriet regler og

det går nok ikke så derfor

er der er det rigtige at gøre det er jo ikke mere end et lille års tid siden at transportudvalget

fandt man ud af at lave en ny supplerende miljøundersøgelse og så må vi

behandlingen med henblik på at få ændret forholdene ved afslutningen af anden fase

koste i størrelsesordenen et års arbejde med

et års tid der synes jeg at vi ikke skal lægge skjul på at det er det vi så i givet fald gør

vi skal være åbne og ærlige over for hinanden vi

ved afslutningen men samtidig skal vi jo også være åbne over for at hver gang man laver en

motorvej kommer der en afslutning og så

nogle udfordringer på den anden side fordi folk

være med at køre hurtigt der har ministeren jo lagt op til skiltning og politiet skal sørge for

miljøvurdering og så må vi tage den derfra og det tager tid men

er sf jo med i den grønne trafikaftale og vi støtter naturligvis op om den aftale der blev lavet i

og tretten og hvornår man i øvrigt har beskæftiget sig

så er miljøundersøgelserne sådan set allerede lavet det er i hvert fald mit indtryk at de er lavet men at det så skulle få

betyder at man så skulle starte en helt ny vvm undersøgelse

undersøgelse er jo lavet helt ud til kalundborg som jeg

rigtigt at gennem de sidste mange år har svaret på alle transportpolitiske udfordringer for nogle partier været

jeg synes det er nogle rigtig gode ting som jeg kunne citere fru anne baastrup for her det er på tide at genoverveje om om dette svar er det eneste rigtige og så gør fru

opmærksom på at vi jo har rigtig rigtig meget motorvej per indbygger i det her land vi ligger helt helt i top og så videre og så videre så tænker jeg bare hvordan hænger det her sammen med at sf og fru

tilsyneladende støtter op om dette motorvejsprojekt som jo har den fejl ligesom alle andre motorvejsprojekter at det bare genererer mere biltrafik til skade for

miljø og vores klima at vi ikke

på vores veje tværtimod kan

at sf også kæmper hårdt for den kollektive trafik

også derfor jeg ligesom spørger til den dobbelthed

jeg mener at jeg hele tiden kan konstatere når man så også bakker op

er trængsel på nogle bestemte tidspunkter det er der så mange steder i landet det er ikke værre her end det er så mange andre steder i landet ulykkerne er faktisk forholdsvis få heldigvis og den forventede stigning i trafikken adskiller sig ikke

og fra kalundborg selvfølgelig en stor havn et stort industriområde men det er ikke mere end at den pågældende vej sagtens kan klare det den eneste grund til at etapen skal udbygges er man kan næsten sige inertiens lov nu er det vestsjællands tur til at få del i asfaltstriberne og så har der jo selvfølgelig været udført et ihærdigt lobbyarbejde fra lokale politikere både på folketingsplan og

som har haft held til at overbevise politikerne herinde om at en motorvej ville give rejsetidsbesparelser

atten million kroner fordelt over halvtreds år venner det giver cirka trehundrede

kroner om året tusind kroner om dagen er en så minimal besparelse virkelig nok til at samfundet investerer cirka nul milliard kroner i et nyt anlæg hvor der hverken er trængsel eller en

de fleste af de motorvejsforslag som fremlægges her i tinget indeholder et k alternativ det skal de i forbindelse med vvm undersøgelsen det vil sige udbygning af den kollektive trafik men det er nok mest for et syns skyld og det synes vi også vi kan konstatere her

det hverken anses for at være relevant eller for den sags skyld interessant i vejdirektoratets gennemgang blev bustrafikken omtalt men ikke togtrafikken og de muligheder som ibrugtagning af andet spor

der er heller ikke set på i hvilket omfang en etapevis udbygning af banen holbæk kalundborg

få bilisterne til at stige om godstogstrafik mellem kalundborg og hovedstaden eksisterer ikke som en mulighed for vejdirektoratet jo også derfor vi gang på gang fra enhedslistens side har påpeget

når man skal vurdere k alternativerne i forbindelse med motorvejsudbygninger

et neutralt organ til at gøre det vi mener ikke at vejdirektoratet er et uhildet organ til at

vurdere k alternativet i forbindelse med motorvejsudbygninger det havde været nyttigt at se på hvilken effekt den halve milliard kroner som motorvejen koster kunne have givet

nordvestbanen hvor beløbet ville række til otte ti

dobbeltspor og dermed give en meget mere robust togdrift og en udvidet togdrift samt mærkbare rejsetidsbesparelser der overstiger det ene knebne minut som bilisterne kan spare på den nye motorvejsetape

motorvej strider mod regeringens skulle vi da mene målsætning om at mindske trafikkens samlede miljøbelastning kun fem

men altså mange bække små og mange motorveje mange små

enhedslisten stemmer naturligvis imod forslaget men vi skal anbefale at man tager de beboere med på råd som klager over at motorvejen vil forøge støjgenerne vi skal derfor opfordre til at der i anlægssummen indgår midler til en

tilfredsstillende støjdæmpning både i form af støjskærme samt at der bruges

jeg helt enig i så det vil vi gerne til at kigge på

klima som ikke er gode for trængslen på det lange sigt så vælger man efter vores mening forkert

kollektive trafik udbygger godstogstrafikken i hele landet

tid til at virke vi ser jo alt for mange steder jeg har nævnt nogle af eksemplerne i nogle af mine spørgsmål at at man ikke afventer effekten af det man rent faktisk går og laver

at det skal betyde at folk flytter fra bilerne over i toget men det gør de jo ikke hvis man samtidig udbygger motorvejen lige ved siden af bilen er utrolig svær at konkurrere med det er da et faktum

den er bekvem og den holder nøjagtig lige uden for matriklen og

det kalundborg har behov for er at folk

kan tiltrække virksomheder og det er altså en motorvej der skal til

det er det der kan give arbejdspladser de arbejdspladser som vi alle sammen

jer med grønne fjer i vil gerne alle sammen

den fuldkommen traditionelle vej så tager man lastbilen og

sender den af sted og det kræver en motorvej og så har

gang i den udvikling jeg mener ikke at motorveje nødvendigvis er af det onde men jeg siger bare lad os nu lige bremse

henning hyllested hylder jo meget vores nationale togselskab dsb han mener nærmest at

fremtiden

at lave færre stop på nogle stationer på nordvestbanen selv efter at vi har brugt en milliard kroner på at lave et ekstra spor som skulle øge kapaciteten så vælger herre henning hyllesteds højtelskede

været lukket ned for godstransport på jernbane vi ved at banedanmark

godstransport på jernbane det er kun fordi de er tvunget til at beskæftige sig med det indimellem og så har de en enkelt mand

så tror jeg sagtens at man kan få db schenker eller for den sags skyld andre til at køre gods rundtomkring da ikke mindst for eksempel mellem kalundborg og københavn hvis man ellers får skabt de rette kanaler til at gøre

på et kommercielt grundlag som også

jo også et spørgsmål om at man netop fra statens side det vil

er parat til at sætte ind med de faciliteter som der så skal til for at få den her

og det handler om måske at have dobbeltspor

var udført og glæde sig over resultatet så jeg skal

og derfor allerede sige at vi varmt går ind for det her lovforslag og ser med stor tilfredshed

stykker motorvej to på sjælland og to i jylland

det glæder os meget at man nu får mere

det jo fordi kalundborgområdet repræsenterer et vigtigt erhvervsområde på sjælland og man kan også se af de beregninger fra ministeriet at der alene er en værdi

muligheden for rekrutteringen af arbejdskraft fra oplandet altså

det her stykke vej og også ved at man en dag får det gjort helt færdigt altså virksomheder som novo nordisk må jo hente

spørgsmålet om arbejdskraftens mobilitet

pege på at det ville være rigtig godt hvis ministeren speedede

det vil i hvert fald betyde et samlet arbejdsmarked på tværs af danmark så det vil vi også allerede på forhånd kunne glæde os over hvis det måtte blive speedet op af

afføde modsat femern og andre ting at man kunne få dansk vækst på begge sider

helt anden sag og derfor skal jeg sådan set bare nøjes med at glæde mig over at vi tilslutter os det her lovforslag og at

helt sikre på at vores ordfører sagtens kan forestille sig at vi kunne medvirke positivt til den problemstilling der er rejst omkring afslutningen

det fjerner trængsel kø flaskehalse det er samlet set til stor gavn ikke bare for lokalområdet men for hele sjælland

briller på faktisk for hele landet så det er et af de projekter vi støtter varmt op om på samme måde hvis man skulle tage et helt nyt emne ind som mange andre har gjort har vi jo en hærvejsmotorvej vi gerne vil se på ovre i jylland

når man hører på debatten i transportudvalget

sådan at der er større fremkommelighed

imellem regionerne hvor den her regering jo bruger flere penge på jernbaner og skinner så der håber vi

sker en ændring ikke mindst efter næste valg men

det er altså de facto en forlængelse af kalundborgmotorvejen der i dag ender

en motorvej til produktionsdanmark og det er det der er behov for når vi skal fastholde og udvikle produktionen i danmark for at få fastholdt og få skabt flere arbejdspladser det er som nævnt et led i udmøntningen af trafikaftale

udmøntning af disponible midler i infrastrukturfonden så mundret et

s og r og så venstre dansk folkeparti

liberal alliance og det konservative folkeparti anlægsoverslaget udgør ifølge vvm redegørelsen altså miljøundersøgelsen fire hundrede og fire og fyrre million

i en særskilt pulje til forlodsovertagelser så med anlægsloven afsætter vi derfor fire hundrede og seks og tyve

million kroner til etablering af motorvejsstrækningen formålet giver sig selv det er at give et løft til skovvejen der vil komme borgere og virksomheder til gavn i den nordvestlige del af sjælland vi bygger fire

motortrafikvej så man også må køre hurtigere op til

nye kilometer motorvej der uden tvivl når først vi er færdige vil være til glæde for de flere tusinde

det hjælper altså også erhvervslivet fordi adgangen til kalundborgs rigtig mange virksomheder så bliver lettere både for pendlere

den ene og den anden vej i høringsfasen er der rejst bekymringer

fordi motorvejen ender kort før krydset

som flere ordførere her har rejst i folketingssalen

at forlænge med yderligere seks hundrede

bliver opgraderet til motorvej og at broen ved knabstrup møllebakke bliver etableret samtidig med resten

det kræve at vi afsætter yderligere fem og halvfjerds til

million kroner til projektet i forligskredsen

da vi mødtes og indgik forliget her med

at disponere over dem det er logisk

en hundrede og tredive kilometer per time

kan jeg da berolige med at den nye motorvejsstrækning

være dimensioneret til netop dette altså

hvis man når man

den etape her være dimensioneret til

til slut vil jeg gerne takke for en god førstebehandling og

for opbakningen til det her forslag som vi

støtter formålet med lovforslaget og støtter også lovforslaget vi har dog enkelte ting vi godt vil sige her under førstebehandlingen

at ansøgere som ikke er i stand til at benytte sig af

statsborgerskab det er vigtigt vigtigt omvendt skal

også presses på for at så mange som muligt benytter sig af det

ellers får man ikke de fordele

noget andet vi godt lige vil bemærke og det er at fremover

ansøgning indsendes direkte til justitsministeriet og ikke som hidtil til

politiet der hvor man bor det betyder så også at

afhøring der finder sted hos politiet ikke

fra justitsministeriets side det kan blandt andet være fordi vi i indfødsretsudvalget

hvor man oftest får det det mest dækkende billede af hvad det er for en ansøger vi har med at gøre

sikre mig at vi i udvalget ikke sådan skal bede om politiafhøring

konkrete enkeltsager men at vi kan lægge nogle retningslinjer

det kan altså være ganske svært at danne sig et

af hvem det er vi har med at gøre udelukkende

med disse bemærkninger vil jeg godt sige

området for naturalisering altså når man ansøger om statsborgerskab i danmark og det er rigtig godt at der nu kan blive en øget digitalisering det gør det ikke kun mere effektivt det gør det også mere entydigt

og det gør også at der er mulighed for at der kan trækkes nogle statistikker eller

samkøringer så der er faktisk kun fordele ved det men netop fordi den

på dansk så er der jo mange af de mennesker der har behov for hjælp og det vil de også have i forhold til at skulle udfylde noget

hjælp til at få udfyldt skemaerne rigtigt ligesom de i dag får hjælp og tolkning

når de skal til afhøring eller afleverer deres ansøgning hos politimesteren

det tit vi starter bagfra i de sagsoplysninger vi får og kigger

vi efterlyser i indfødsretsudvalget det kunne så også være

nogle af de faktuelle oplysninger der er i politirapporten står nemlig ikke i resumeet og derfor bruger vi faktisk i vores konkrete

kunne jo drøfte om det ikke godt kunne klares

i indfødsretsudvalget så der er opbakning fra socialdemokraterne til at vi skal have effektiviseret og forenklet selve sagsbehandlingsgangen og så skal de mennesker som jo har en udfordring

bruge lovforslaget til at se på hvordan vi

præsenterer sagerne i indfødsretsudvalget

og den bagvedliggende digitaliseringsstrategi er vi imod ikke på alle områder selvfølgelig ikke men på nogle

venstre fod forrest og går ned på politistationen hvor man

eller kvinde der ser til at alt foregår efter bogen og kigger ansøgeren i øjnene det er selvfølgelig også en ekstra kontrol

at det møde er ligegyldigt helt fatalt bliver det så når det gælder

personer der ansøger om dispensation fra sprogkravene

ønsker dispensation fra de almindelige sprogkrav med henvisning til en gennemført uddannelse og det findes relevant at have en udtalelse fra politiet om den pågældendes evner til at gennemføre en samtale på dansk jeg refererer til udtrykket afhøring vil kunne være aktuel

en klar betingelse at folk der søger om undtagelse fra sprogkrav selvfølgelig

alligevel skal ned at tale med en politimand eller politikvinde der efterfølgende kan

en udtalelse om hvorvidt vedkommende kan tale dansk kan det virkelig passe at personer der vil have undtagelser fra sprogkrav ikke skal igennem den kontrol som et besøg ved politiet er det opstilles her som en mulighed jeg mener det bør være en betingelse statsborgerskabet må aldrig blive en ekspeditionssag det er det alt for alvorligt til det er et vidnesbyrd om at man er dansk og vil være dansk og tilhører folkets midte det bør være kronen på værket i forhold til et langt integrationsforløb

at man vil være dansk at man vil danmark

jeg synes der er en tendens i regeringens politik

at få statsborgerskabet til i højere grad

og administrationssag hvor det hele bare gøres så nemt som muligt regeringen har lempet de almindelige krav til at opnå statsborgerskab hertil lægger sig ordningen med at statsborgerskab kan tildeles administrativt til unge efter endt skolegang eller når de fylder atten og nu lægger der sig det her forslag oveni vi

at effektivisere sagsbehandlingen og dermed også give en hurtigere sagsbehandlingstid for borgerne

samtidig kvitterer vi for at der med lovforslaget fortsat vil være mulighed for at dispensere fra den digitale selvbetjeningsløsning

også har mulighed for at indgive sin ansøgning

anden form i de særlige tilfælde hvor en ansøger ikke kan anvende den nye elektroniske ansøgningsprocedure sf støtter

ventet på behandling det er selvfølgelig utilfredsstillende og det var også baggrunden for at enhedslisten i maj to tusind og tretten indgik en aftale med den daværende s r sf regering om at få sagsbehandlingstiden ned på i gennemsnit syv måneder inden udgangen af

i justitsministeriet blev der overført rigtig mange ressourcer til sagsbehandlingen i indfødsretskontoret og på det seneste er det også for alvor lykkedes at få sagsbehandlingstiden

positivt alligevel er det ikke lykkes for regeringen at opfylde den her målsætning om at få sagsbehandlingstiden ned på i gennemsnit syv måneder ved udgangen af og fjorten i dag ved slutningen af februar og femten er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid stadig længere end syv måneder desværre

jeg gerne anerkende den store indsats som jeg faktisk mener at regeringen har gjort

samtidig med at man sørger for at kvaliteten af behandlingen er i orden hvis man sådan kigger nærmere på sagsgangen i indfødsretskontoret og det havde udvalget faktisk lejlighed til forleden da

så viser det sig at en stor del af sagsbehandlingstiden faktisk går med at indhente

eller har ikke helt styr på det

levere alle de oplysninger som indfødsretskontoret skal bruge for

afgøre om ansøgeren kan optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse eller ej eller om man eventuelt skal have sagen forelagt

hvis alle de her oplysninger ligesom forelå fra sagsbehandlingens start i alle sager så ville processen kunne overstås væsentlig hurtigere derfor er vi i enhedslisten også som udgangspunkt rigtig positive over for den her digitale

hvis ikke alle rubrikker udfyldt forhåbentlig kan det sætte

op og det vil jo altså være til gavn for den enkelte ansøger

det er vigtigt for os at der er en ordentlig ventil eller tilstrækkelig med mulighed for at at få en

for de ansøgere som ikke magter at bruge den digitale procedure som fru karen klint

ofte at gøre med nogle ansøgere

det er så uddybet i bemærkningerne der står at der kan gøres undtagelser hvis en ansøger har helt særlige vanskeligheder ved at bruge den digitale ansøgningsprocedure og helt særlige plejer jo at betyde at adgangen til at gøre en undtagelse skal være meget restriktiv og det samme

indtryk får man også fordi der i overskriften til det her lovforslag tales om obligatorisk digital selvbetjening så derfor vil vi under udvalgsarbejdet ligesom interessere os for

og vores endelige stillingtagen til lovforslaget

vil afhænge af de svar vi får på på de spørgsmål eller eller i forbindelse med den problemstilling men altså som sagt er

til digital ansøgningsprocedure som udgangspunkt positivt det vil også betyde som jeg kan

synes er et stort problem at at man gør det overflødigt for ansøgeren at komme til samtale ved det lokale politi

det synes jeg sådan set er rigtig positivt altså at man kobler politiet af

ansøgeren fortsat skal kunne afhøres i gåseøjne af politiet

sige er efter vores mening noget der hører hjemme i straffesager vi er på det her punkt

vurderingen af ansøgeres sproglige evner

en typisk politiopgave vi så gerne at politiet kom helt ud

så man ligesom gennemførte en konsekvent omstilling af sagsbehandlingen til civile ikkepolitimæssige myndigheder men som sagt

der vil være til gavn for den enkelte ansøger det forhåbentlig betyde kortere sagsbehandlingstid vi har altså nogle

spørgsmål til muligheden for at få dispensation

ikke nytte noget hvis der er personer som ikke er i stand til at udfylde

forhindres eller i høj grad får besværliggjort muligheden for

i danmark i øjeblikket

ikke opfylder kriterierne og hvor man ikke i systemet efter reglerne kan give indfødsret

siger ja

er dårligt men det er jo ikke det det her lovforslag handler om det handler om at

omkring henvendelsen til det offentlige nemlig at digitalisere hele det område og og det ser

der er de nødvendige undtagelsesbestemmelser om at hvis

kan man altså stadig væk henvende sig uden uden at den digitale løsning er et ufravigeligt krav sådan er det

den offentlige sektor og det ligger også i det her lovforslag og derfor har vi egentlig ikke indvendinger imod lovforslaget vi tror faktisk på at det kan blive både en lettelse og et godt lovforslag at få ud i praksis

praktiske brug af det og bevillingen af statsborgerskab

at man går ned og tager en samtale med en politimand eller kvinde

så at sige er indlagt som en form for kontrol netop fordi sproget er så vigtigt

rundt med papkasserne men at også den del af det kunne blive digitaliseret her i huset

at der er en hel stribe som ikke opfylder sprogkravene bliver der endelig sagt ja

vi mener sådan set at det her lovforslag kan føre til en praksis

vi respekterer at det sådan set er en civil opgave

bearbejde de her områder og sikre at det foregår rigtigt inden man i givet fald

vi sådan set tillid til at det er rigtigt og at vi godt kan basere vores afgørelse på det

afvente de første eksempler på at det ikke er i orden vi har

indgår et forlig om hvad kravene skal være sådan at man kan få en behandling der ikke fører til den praksis vi har i dag

der kan man jo så vedtage præcis de krav og dokumentationskrav der skal være

til det digitale alligevel kan blive behandlet på en ordentlig måde og venstre rejser et lige så relevant spørgsmål

i sagsbehandlingen blot et tilsagn om at de

spørgsmål selvfølgelig bliver besvaret i udvalgsbehandlingen og så glæder jeg mig

set over at vi på endnu et område bruger

sige at det for regeringen såvel som for forslagsstillerne er

at implementeringen af eu retsakter ikke pålægger vores erhvervsliv unødvendige

for eksempel etablering af virksomhedsforum

set at forslagsstillerne og vi i regeringen er enige om at det her er

i dag kan finde en fælles forståelse af den

videre færd i forhold til forslagets konkrete

fremgår af lovkvalitetsvejledningen

hvis der med lovforslaget er tale om overopfyldelse af eu retlige minimumsforpligtelser det fremgår også af vejledningen at konsekvenserne af denne overopfyldelse i fornødent omfang bør omtales i lovbemærkningernes afsnit om

i den her sammenhæng forstås som de tilfælde hvor man ved gennemførelsen i dansk ret af en eu retlig minimumsforpligtelse fastsætter strengere krav

ofte vil det være sådan på miljøområdet at eu har vedtaget nogle minimumsforpligtelser

i et lovforslags bemærkninger

som forslagsstillerne anfører at dette

i justitsministeriets lovkvalitetsvejledning når ordet

ikke grund til at tro at

nye regeringskonstellationer vil indføre en sådan adgang

for kommende justitsministre men ligegyldigt hvad jeg kan eller jeg ikke kan som justitsminister

det måske vigtigt for mig over for folketinget i dag at sige

både skal opfattes og praktiseres som et skal altså det forslagsstillerne ønsker det er altså noget man er forpligtet til at efterleve i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslag og der er er derfor tale om mere end en hensigtserklæring jeg synes dog

endnu stærkere og derfor vil jeg foreslå at justitsministeriet i den kommende skrivelse om lovtekniske emner klargør for de øvrige ministerier at bør i afsnittet om forholdet til eu retten skal opfattes som et skal

en årlig opdatering af lovkvalitetsvejledningen den skal udgå fra justitsministeriet i løbet af foråret eller først på sommeren

og der kan vi altså få præciseret det som

var det også under den tidligere regering

under regeringer før den tidligere regering det er dog for nylig blevet besluttet

at større erhvervsøkonomiske konsekvenser af en bekendtgørelse nu skal beskrives i høringsbrevet til et bekendtgørelsesudkast det gælder også de erhvervsøkonomiske konsekvenser af en eventuel

og let kan følge med i hvordan eu lovgivning gennemføres i i danmark og derfor er regeringen også indstillet på som noget nyt at indføre en ordning hvorefter folketinget modtager en meddelelse når europa kommissionen er notificeret om gennemførelsen af et direktiv i dansk ret forordningen er umiddelbart gældende og skal derfor ikke gennemføres men det ved

en sådan ordning vil omfatte både bekendtgørelser og love der gennemfører et direktiv så altså en

lige den her del af beslutningsforslaget falder inden for udenrigsministerens område

jeg kan forestille mig at man ønsker en drøftelse af den

udformning og det bør nok være sammen med udenrigsministeren men opsummerende

i sin helhed på baggrund af især den første del af min tale

sådan set vi kan opnå en fin enighed om de enkelte punkter vi er altså

og der vil blive indført en ordning med øget information til folketinget om implementering af eu retlige forpligtelser

og på baggrund af det håber jeg at vi kan nå en fælles forståelse

travlt med at få en vejledning på plads her her forud for debatten i dag og det er rigtig godt at der nu er bred enighed om at vi skal have vurderet de økonomiske konsekvenser

af de ting vi gør men det jeg gerne vil spørge ministeren om

ministeren forestiller sig at det her skal monitoreres

fremadrettet for jeg har jo spurgt ministeren om i hvilket omfang ressortministrene

opfylder den vejledning der allerede er på nuværende tidspunkt og det kan ministeren

ikke sige noget om så hvordan vil ministeren skabe sikkerhed for

følger op på det her og både gør det i forhold til lovgivningen men så sandelig også i forhold til bekendtgørelser

ministeren har jo netop svaret mig på et spørgsmål om hvordan vi egentlig implementerer

sker via bekendtgørelser

jo helt afgørende for folketingsmedlemmernes mulighed for at følge hvordan

leverer de informationer og det synes jeg ministeren

skal bede embedsmænd om at sætte sig ned og læse al lovgivning med tilhørende bekendtgørelser igennem for at klarlægge

jeg synes der er så mange andre arbejdsopgaver som som bør prioriteres men men til gengæld synes jeg forslagsstillerne har ret i at vi bør sikre det

der bør stå skal og ikke bør i vejledningen så er det lidt mærkeligt at at ministeren siger at

skrive at bør betyder skal det er

i sidste ende det samme kunne man ikke forestille sig at man på et ministermøde om tirsdagen fik statsministeren overtalt til at sige til regeringen at

det er vel sådan at statsministeren godt kan instruere alle ministre om at skal og så kan justitsministeren skrive i vejledningen

hvornår vi vælger at gå ud over disse forpligtelser og hvilke konsekvenser det så kan få derimod

overimplementeringen af eu retten altid går ud over vores konkurrenceevne vi har i vores regeringstid vedtaget en lang række initiativer der netop tager højde for at erhvervslivets konkurrenceevne ikke bliver svækket

alle ministerier skal udarbejde erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af kommende lovforslag og af den vurdering vil det fremgå om der er tale om overopfyldelse og eventuelle eu retlige forpligtelser

hvilke konsekvenser det så vil

er de tiltag der efterlyses i beslutningsforslaget

allerede en realitet samtidig har vi i vores regeringstid lyttet nøje til

erhvervslivet har pointeret at dansk lovgivning stiller

i en konkurrencemæssig dårligere situation og det har række tilfælde ført til ændringer i den måde vi implementerer eu retten på vi har derudover gennemført og igangsat et såkaldt nabotjek det skaber overblik over konsekvenserne af lovgivningen

det påvirker vores konkurrenceevne i sammenligning med vores nabolande

men

en række tilfælde hvor vi i danmark har valgt at overopfylde de eu retlige krav og i de tilfælde har vi nogle særlige omstændigheder og satsninger i

vurderet at det er nødvendigt med en højere grad af beskyttelse

eu forpligtelserne nødvendigvis lægger

det rigtige for at bevare det danmark vi kender

gentage at socialdemokraterne naturligvis er enige i at folketinget skal have mulighed for at træffe sine beslutninger på et fuldt oplyst grundlag

som andre eu lande ikke gør og dermed skævvrider den konkurrenceevne der måtte være hvilket jo egentlig er noget møg i forhold til det indre marked som vi alle sammen gerne vil have og hvor vi vil have de her lige

specielt formanden for europaudvalget har stillet en masse spørgsmål om det her med overimplementering hvordan tingene er implementeret om der er en overimplementering

svarene har været en smule beskæmmende for vi

få oplyst hvad det er der rent faktisk skal ske

når man lever i et demokrati hvor vi er medlem af en stor forening som eu så synes jeg i hvert fald og det gør vi i dansk folkeparti at det er rigtig vigtigt at vide hvad det er der kommer fra eu hvad det er vi implementerer som er eu regler og hvad vi selv ønsker for det kan jo være helt legitime ønsker man har det er bare vigtigt at vide hvornår det er det ene og hvornår det er det andet for så ved vi også hvad vi

derfor synes jeg den her åbenhed er så væsentlig

at jeg på trods af ministerens

positive udmelding bliver lidt

bør ikke umiddelbart kan ændres til skal det håber jeg det kan

har det jo stået har stået i den vejledning der

hvor vigtigt det er men det er den netop ikke blevet og det er da også derfor vi beder om at ordet bliver ændret det er

af det man kan blive chokeret over og som fru eva kjer

bliver vedtaget direktiver som vi implementerer og det går via lovgivning og så videre

og nogle gange ved vi det så ikke

om bekendtgørelser jeg må indrømme at

hvor mange bekendtgørelser der bare bliver implementeret

det er jo et eller andet sted rystende

det er selvfølgelig noget vi også skal have at vide her i folketinget

derfor har vi da sympati for intentionerne

om formen er den rigtige

velegnet til en stor diskussion her i folketingssalen

hørt justitsministeren være være imødekommende

forslagsstillerne følgende lad os gå i udvalg efter den her første behandling og lave en beretning hvor vi i fællesskab finder frem

i danmark end eu nogle gange kræver vi skal have herhjemme

er det for os i enhedslisten tværtimod tit et problem at eu forhindrer os i

ikke bare en holdning vi har fordi vi vi ønsker grøn omstilling i danmark og ønsker at

være økonomisk fornuftigt

en milliardinvestering i i danmark ser

energi så også i forhold til konkurrencedygtighed kan det faktisk være rigtig vigtigt at sikre god forbrugerbeskyttelse og gode miljøregler til gengæld

vi kritiske over for at man gang på gang fra

har en situation hvor danskerne har stemt nej til euroen jeg synes der er problemer med

baggrunden for vores stillingtagen i den her sag

at der skal være åbenhed om implementering af eu lovgivning i danmark vi ønsker at den politiske debat om hvordan danmark skal

eller holde os fra at følge eu skal ske på baggrund af viden og ikke på baggrund af uvidenhed

ønsker vi også bedre information til folketinget

implementering af eu lovgivning

derfor vi har valgt at være positive over for det forslag som vi behandler i folketingssalen samtidig

ser frem til til drøftelser i

og vores klare indstilling er

kan også se at nogle af ordførerne

partier der ikke kan støtte det her beslutningsforslag vrider sig fantastisk meget for at finde frem til gode argumenter for rent faktisk at være imod så det undrer mig

det er hvis vi nu havde en anden regering og en anden opposition

set sagtens forestille mig hvis vi havde

have været interessant at tage diskussionen derfra

og manglende tiltro til at det der kommer fra eu er noget godt

fleste tilfælde og ikke noget dårligt i de fleste tilfælde det er en tendens som ikke kun

ses i danmark men som ses i rigtig mange af medlemslandene i eu hvis man skal prøve

da vi i sin tid gik ind

at skabe lige konkurrenceforhold og for at skabe et tættere samarbejde mellem ef landene

og eu er en del af så utrolig mange beslutninger

men sandelig også os folketingspolitikere der har vanskeligt ved at gennemskue tingene det

vi kan nå hinanden på det her punkt

som bare implementeres uden at vi overhovedet medmindre vi er utrolig myreflittige og selv følger med

der kommer kan følge med her fra folketingets side jeg håber rigtig meget at

om intentionerne i det og sådan hører jeg det burde det kunne løftes ud af det almindelige politiske drilleri hvor man stemmer imod bare fordi forslaget kommer fra en anden side

udelukkende om at skabe den gennemsigtighed

som vi nogen gange simpelt hen ikke har

på forkant i europa når det gælder om at involvere parlamentet i behandlingen af eu forslag nu har mange andre parlamenter rundtomkring i europa indhentet os men vi skulle gerne hele

arbejde på at være på forkant for det er altså vigtigt at folketingsmedlemmer

der sker når det gælder eu regulering for eu regulering er i virkeligheden en del af den nationale regulering og i nationale sammenhænge

hvor meget vi pålægger virksomheder og borgere af byrder og restriktioner og regler og forbud og muligheder og

for eu regler når der bliver overimplementeret og derfor er jeg da også glad for at

ministeren har givet tilsagn om

er det jo sjældent med ministre at

nødig bare sige ja til det vi foreslår så ministeren siger nej ikke på den måde men jeg vil gøre nøjagtig det samme bare på en anden måde lad os nu diskutere det

ordførerne her både herre

herre helge vagn jacobsen havde havde lidt travlt med at

man kunne læse i bemærkningerne til forslaget

jacob lund sagde at overimplementering altid forringer

skader konkurrenceevnen og herre helge vagn jacobsen havde nogle betragtninger om at vi skrev i bemærkningerne

sagde herre helge vagn jacobsen derfor

kunne de partier ikke støtte vores forslag men hvis vi kunne lave om på det så kunne man godt støtte det det er meget sjovt for det står der slet ikke i bemærkningerne så man finder altså på noget der ikke står i bemærkningerne og så siger man at hvis vi laver det om som ikke står i bemærkningerne

støtte vores forslag men så kan jeg fortælle de to ordførere at det ikke står i bemærkningerne og da det ikke står i bemærkningerne hvad de citerer bemærkningerne for så går jeg ud fra at

støtte forslaget det der står i bemærkningerne om den sag med overimplementering og hvad det betyder

at overimplementering påvirker danmarks konkurrenceevne og har væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet og enkelte borgere

jeg har den holdning at overimplementering ofte er ganske fornuftigt selvfølgelig kan det nogle gange være nyttigt og rigtigt at man overimplementerer noget

efter nu forhåbentlig at have fået korrigeret både socialdemokratiets

fejllæsning af bemærkningerne så håber jeg også

vil kunne støtte beslutningsforslaget

se på åbenhed for sig

for jeg er enig med ordføreren i at overimplementering kan være ganske fornuftigt i nogle henseender

rigtig mange af vores virksomheder ønsker overimplementering i

laks i østersøen der er nogle krav

fjerne tungmetaller i laks

tage hensyn til de økonomiske interesser der kan være for erhvervet

fisk med tungmetaller serveret for forbrugerne herhjemme på tallerkenerne om aftenen

hvor jeg er helt sikker på at enhedslisten er uenig med de konservative men det viser jo også hvorfor det er så vigtigt at få åbenhed omkring det her

langt bedre tjent med at have en politisk debat i danmark

tungmetaller i fisk eller ej frem for en debat om

er jo derfor enhedslisten er positive over for det her

det gavner miljøet eller det gavner forbrugersikkerheden

så kan det nogle gange være fornuftigt at gøre det og så skal vi gøre det vi skal bare vide at her overimplementerer vi det er den gennemsigtighed som vi efterlyser nu er det sådan med tungmetal i laks i øvrigt

eu jo netop stiller krav om at

ikke må være så højt at det skader

i industrien eller i landbruget eller hvor ved jeg så er det et element der også skal tages højde for det håber jeg da enhedslisten er

at vi skal vide hvad vi gør og på et åbent grundlag derfor er debatten her i folketingssalen

ord om at han ikke synes det er så relevant at tage den her diskussion i folketingssalen

at vi har diskuteret det her med implementering af eu regler i rigtig mange år

der gøres på området og jeg må sige at det er blevet afdækket

noget overblik i ministerierne der er ikke nogen registrering vi aner ikke rigtig noget om i hvilket omfang

vi får åbenhed om hvad der er eu relevante krav

som herre jacob lund lagde vægt på i sin ordførertale

de konsekvensberegninger som flittige embedsmænd i erhvervs og vækstministeriet har siddet og nørklet med for at få den her vejledning om konsekvensvurderingerne på plads

forud for debatten i dag og det vil jeg gerne

jeg synes det er et rigtig godt arbejde der er lavet fordi man netop

har forstået at det ikke kun handler om lovforslag men så sandelig også om bekendtgørelser

takke ministeren for en meget åben

og imødekommende tilgang til at diskutere

have afklaret hvorfor det skulle være så vanskeligt for justitsministeren at benytte ordet

og dermed få instruksbeføjelser over for ressortministrene vi må

have en grundig juridisk gennemgang af hvorfor det skulle være så problematisk

der ligefrem skal sendes et hyrdebrev rundt til ministrene så de forstår at ordet bør egentlig betyder skal

at gøre sådan det er det ene vi skal have afdækket det andet er at vi skal have snakket videre med hinanden om

justitsministeriets vejledning om lovkvalitet har jo indeholdt de her bestemmelser

er ikke nogen der kan svare på om man egentlig har fulgt de bestemmelser om man har

er rigtig dårligt

svare på om det rent faktisk bliver overholdt så vi bliver nødt til at finde ud

for en registrering der skal ske fremadrettet hvad for en monitorering der skal finde sted

og finde nogle løsninger på og der vil jeg gerne kvittere for ministerens tilsagn om at

i øvrigt meget enig med ministeren i

skal have nogle store forkromede bureaukratiske modeller

som gør at vi folketingsmedlemmer

for nogle elementer der indgår i de beslutninger vi tager her

som flere af mine kollegaer

vi netop har fået tallene

er implementeret via lovgivning og halvfems procent via bekendtgørelser

der sker når man implementerer via bekendtgørelser

ellers sætter vi jo os fuldstændig ud af spil i forhold til

holde sig væk fra trafikken når man er påvirket og det er man når man har røget

bagatelgrænse eller nulgrænse som

tolerere synes jeg fortsat skal være en del af vores

den bagatelgrænse bygger jo på en viden om at indtagelse af hash generelt påvirker evnen til at køre bil hvad jo sådan set ikke er så mærkeligt når det også påvirker evnen til at gøre så mange andre ting

er en alvorlig trussel mod vores

i danmark og der er som jeg startede med at sige ikke noget der på nogen måde retfærdiggør at man i påvirket

derfor er det min grundlæggende opfattelse at vi skal være ualmindelig varsomme

beslutningsforslaget lægger op til at personer der mister deres førerret fordi de kører i hashpåvirket tilstand skal kunne generhverve førerretten efter en kortere periode

og det foreslås også at den dømte i stedet for at betale en bøde betaler for nødvendige blodprøver

bødestraffen erstattes med et krav om at man skal

betale omkostninger i forbindelse med

det betyder altså at den sanktion der i dag gives

må bortfalde det synes jeg er en forkert vej

jeg har imidlertid som på så mange andre områder vist mig villig til at diskutere

kredsen retsordførere jeg synes selv at

kan ses en sammenhæng mellem det at man har røget hash og at det kan være farligt at man

derfor støtter vi ikke forslaget her jeg er bekendt med at der lige nu verserer en række sager ved domstolene

hvor man har anmodet retslægerådet om bla at

give udtalelse om betydningen af passiv rygning og overtrædelse af bagatelgrænsen det er også nogle sager der har været omtalt i medierne når domstolen har taget endelig stilling til det spørgsmål

justitsministeriet sammen med rigsadvokaten se nærmere på sagerne med henblik på at vurdere om der er noget i de afgørelser der kan give anledning til på ny at overveje om der er behov for

kørsel i hashpåvirket tilstand stadig de samme så vi siger nej

hvornår påvirkningen sådan set hører hører op og jeg tror egentlig at det vi også hørte på ekspertmødet var at efter en dag var man almindeligvis ikke påvirket mere men der kan det jo stadig væk måles synes ministeren så ikke at klog retspolitik ville være at indrette en sanktion sådan at man som minimum første gang

røget en festjoint og så bliver knaldet fire dage senere

for at mennesker som ikke har et misbrug og som hvad kan man sige ikke havde den onde vilje vil blive knaldet nogle dage senere på et meget meget løst grundlag hvor de

engang er til fare for trafiksikkerheden

godt første gang du

nogle rene blodprøver eller hvad det nu kan være så

kan vi se at du faktisk ikke har

kan du generhverve kørekortet men anden gang makker

at indtage det uanset hvordan man så gør det og

fremsat men vi vil godt fastholde at det altså er vores politik i forhold til hash

og vi ønsker ikke at ændre den

mellem den forseelse man har begået altså røget hash og

godt kan udfordre spørgsmålet hvorvidt der er proportionalitet i det faktum at man hvis man bliver taget med spor af hash i sit blod og det kan også være mange dage efter

at vi er villige til at diskutere hvorvidt man skal se på om der er proportionalitet

man finde en model der sikrer at vi hjælper folk ud af et hashmisbrug i stedet for at fastholde dem

men vi men vi står meget hårdt fast på at hash selvfølgelig er ulovligt og at det

skal straffes hårdt når man overtræder loven på det her område

det selvfølgelig også skal straffes hvis man sætter sig i en bil og fører den når man er påvirket af hash med de konsekvenser det eventuelt måtte have

en dom ved landsretten som netop behandler spørgsmålet om

den politiske drøftelse af hvorvidt man skal se på proportionalitet i nogle af de her ting og det er vi villige til i

en ordning i forhold til hvilke grænseværdier for hash i blodet der er afgørende for

har vi ikke så varme følelser for men vi anerkender at der kan være en udfordring i forhold til til proportionaliteten af straffen

kan føre til at folk bliver fastholdt i deres hashforbrug eller misbrug

der mener at det at det er et

mangler proportionalitet i strafudmålingen på det her område det er

nogen hemmelighed at det her var en strafskærpelse som den borgerlige regering gennemførte

sigte på at der skulle være et mindre forbrug af hash

sige en mindre

det er ikke det samme som vi ikke vil til at lave en beretning det kommer lidt an på hvad der skal stå i beretningen det er jo svært at vide men vi er ikke principielt imod at lave en beretning

men vi synes det vil være rigtigst lige at se hvordan

fordi alt for mange dør i trafikken som følge af narkokørsel et antal der tilmed har været stigende de seneste år hertil kommer at der lige nu er sager

højesteret som vi ønsker skal føres inden vi eventuelt ændrer loven med henblik på proportionalitet

lande søger vi desuden ny teknologi der kan gennemføre bedre og mere præcise målinger derfor mener vi socialdemokrater at det er afgørende at vi afventer den teknologiske udvikling uanset hvad kommer vi ikke uden om at det er egoistisk og helt urimeligt at udsætte andre for den fare det er når man i narkopåvirket tilstand sætter sig bag rattet og med de ord skal

vi fik en nultolerance og det ønsker vi

bliver lagt op til i lovforslaget

skulle være en kortere frakendelsesperiode altså

kunne få sit kørekort igen når man

omkostninger

vi kunne måske være bedre til at oplyse for jeg tror

måles flere dage efter at man har røget hash

der er jo en lang lang række lægemidler lægemidler der er undtaget der er en lang liste

der hvor det indgår i en medicinsk behandling

skal køre bil når man har drukket spiritus eller når man har røget hash eller indtaget andre former for rusmidler så

den hårde straf som en ubetinget frakendelse af kørekortet er men jeg har også modtaget henvendelser fra personer eller forældre til personer som fortæller om tilfælde hvor kørekortet

frataget flere dage efter cannabisrygning og hvor personen ikke længere er påvirket og ikke er til fare for de andre trafikanter

kunne opbygge meget store mængder thc i fedtlaget altså det stof

man får fra at ryge eller indtage cannabis det har været lejlighedsrygere om man vil jeg har

de fleste andre ordførere nok også har forsøgt at få det her be eller afkræftet ligesom i videnskaben jeg har snakket med en række misbrugseksperter også efter det

som er blevet omtalt her tidligere i debatten og meldingen er at man ikke har tilstrækkelig med viden om det her område hvilket

nogle kliniske undersøgelser op for at få afdækket om man ville kunne spore thc i mit blod på søndag hvis jeg røg en joint i dag jeg tror debatten

godt kan glæde mig over det tror jeg gør at vi kan lovgive på et mere oplyst grundlag

lidt frustreret over at de ikke allerede på nuværende tidspunkt er gennemført men viser undersøgelserne

hvis man udgør en fare for andre trafikanter

nuværende grundlag om end vi synes at den debat

til fare for trafiksikkerheden uagtet at de selvfølgelig skulle

da så som minimum det kunne være en farbar vej at vi prøvede

det er jo ingen hemmelighed og det hørte vi også på ekspertmødet at

danmark har en meget meget lav tolerancetærskel i forhold til en række andre lande så har de radikale nogen planer om

i den her sammenhæng i at holde op med at ryge ved simpelt hen at

viden om at den slags metoder virker

hen at sige at du kan beholde dit kørekort men til gengæld kræver vi altså også at du

behandling og aflægger nogle prøver som beviser at du faktisk er stoffri

der har mistet deres kørekort selv om de i den situation ikke har

været til fare for trafiksikkerheden og det synes vi i enhedslisten er rigtig rigtig ærgerligt vi er store fortalere for at man har

når det kommer til mennesker der

lidt fortalere for hvis man kan sige det på den måde

have en lovgivning der straffer mennesker

så er det jo rigtigt at der er mange der siger

det er ulovligt at ryge cannabis og

men som lovgiver mener jeg at det er en sag

må klares i straffelovgivningen i narkotikalovgivningen

det vi må gøre i færdselslovgivningen er at sørge for at vi har en færdselslov der sikrer trafiksikkerheden

at begynde at straffe folk

efter færdselslovgivningen og tage deres kørekort fra dem hvis det man mener de har gjort forkert

tre dage tidligere

er mennesker der virkelig virkelig føler

det her område og det bliver ikke bedre af

tilsvarende er historier om om unge mennesker der så mister lærepladsen og fremtidsmulighederne fordi

igen selv om de på ingen måde har været til fare for trafikken og i øvrigt klarer deres arbejde godt

derfor synes vi sådan set også at det optimale

at man ikke kan fratage folk deres kørekort medmindre de faktisk er til fare for trafiksikkerheden men det forslag som sf

mennesker bedre det vil ikke være optimalt for

vil stadig væk i en eller anden grad bruge færdselslovgivningen til at straffe mennesker for

en overtrædelse af narkotikalovgivningen

tage sagen alvorligt og prøve på at føre konstruktivt an og se om man kan

til gavn for de mennesker der er endt i en frygtelig frygtelig klemme så enhedslisten

hashpåvirket tilstand

hashpåvirket tilstand giver sikkert nogle mennesker herunder justitsministeren

kan måles i forhold til

har en indvirkning på ens evne til at køre bil

er næppe korrekt det er højst sandsynligt forkert og det var også det indtryk vi blev givet da vi var med folketingets retsudvalg på tur i portugal og colorado

have indtaget hash er anderledes i danmark end i nordamerika

skulle påvirkes anderledes

det er anderledes her end det er

derfor synes vi at der er nogle rigtig fornuftige elementer i det forslag som sf kommer med vi håber især

det her med at iværksætte en undersøgelse

om nødvendigt forskning af hvilke grænseværdier der er afgørende for om man kan føre motorkøretøj eller ej fordi det efter al sandsynlighed i hvert fald på den faglige bane vil ende med en anden konklusion end den regeringen foreløbig er kommet til

være at regeringen stadig har en politisk interesse i at fastholde et synspunkt der går imod fagligheden men det må vi jo så tage på det pågældende tidspunkt i forhold til de konkrete ændringer

forestilling om at man ligesom kan blive straffet for

i andre tilfælde og i andre dele af lovgivningen altså det svarer lidt til

lige så stor indvirkning fjorten dage senere

afstraffelse af borgerne og det ønsker vi ikke at være med til så jeg

hash skal være lovligt eller ej

være forskellige synspunkter men jeg har meget svært ved at forstå hvorfor man synes at der skal være en ekstra straf i færdselsloven i de tilfælde hvor man ikke udgør en fare for trafikken

er der selvfølgelig gode argumenter for at man skal straffes men jeg synes

til nogle af de mennesker som faktisk er

ud af deres uddannelser eller lærepladser eller hvad det nu kan være eller har mistet deres arbejde på baggrund af at de nu ikke længere kan køre bil

længere med det i dag men jeg synes alligevel der har været et par positive indspark i debatten når forslaget

er lavet på den måde det er så

jeg faktisk har prøvet at anstrenge mig for at finde en model for et eller andet

jeg et eller andet sted håbet på at vi kunne have lavet en klog sanktion

give folk en chance men også støtte dem i

komme ud af deres misbrug det er jo ikke et forslag som sf

selv kan tage æren for det er faktisk et forslag som stofrådgivningen kom

her var optaget af at få folk ind og få dem i behandling

støtte dem i at komme ud af deres misbrug og fordi de har set ulykkelige eksempler på at folk

smadret deres liv på baggrund af

hvor man kan sige det er meget meget usikkert om de har været til fare for

trafiksikkerheden jeg har også noteret mig at der i information i dag har været en debat

rejst af en anklager ved politiet palle

man hører anklagere deltage i debatten på den måde så der synes jeg også man skal spidse ører

for jeg tænker at hvis der først kommer et valg og magten skulle skifte så mister

for at gøre noget i forhold til det

leve med det kan være tænker jeg at vi måske kan lave

det her med forskningen nu må vi få afklaret om det

i forskningsmiljøet i forhold til at finde en mere

at lægge en tolerancegrænse ind på

kunne forestille sig at der måske kunne blive et flertal

så nævnte dansk folkepartis ordfører noget

folk var oplyste om det her og ikke røg den festjoint og mistede deres

i hvert fald at kunne se nogle principielle udfordringer i

forskningen og det vil da være et skridt i den rigtige retning for der er jo ingen tvivl om at det ville være bedre hvis vi havde en lovgivning som ramte de rigtige altså dem der er påvirkede

sig ind bag rattet og lod resten

for at behandle vores voldtægtsofre på en god og bedre måde den skal være skånsom og professionel fra sagen bliver anmeldt til

den afsluttes og der kan også være hjælp til ofrene

uagtsom voldtægt strafbart jeg forstår sådan set godt intentionen men det rejser også nogle

på at det kunne anføres at det i sig selv er strafværdigt at have samleje hvor der

er udøvet vold men hvor gerningsmanden ikke har forstået at volden var afgørende for at ofret ikke gjorde modstand

den anden side pegede straffelovrådet blandt andet på at selv om uagtsom voldtægt

vil det jo ikke ændre på at anklagemyndigheden skal kunne løfte mange af de svære bevistemaer

straffelovrådet pegede derudover også på

en kriminalisering af uagtsom voldtægt vil kunne risikere at få den utilsigtede konsekvens at forhold der reelt må betegnes som forsætlig voldtægt i stedet henføres under en mildere bestemmelse om uagtsom

som det eneste nordiske land i to tusind har kriminaliseret groft uagtsom voldtægt er sket en stigning i antallet af anmeldelser af voldtægt det fremgår også af straffelovrådets betænkning men hvor antallet af anmeldelser af voldtægt er steget i norge siden groft uagtsom voldtægt blev kriminaliseret var antallet af domfældelser i forhold til anmeldelser stadig på samme niveau i norge som før lovændringen erfaringerne fra norge synes derfor ikke at give et billede af at det er blevet lettere for anklagemyndigheder at løfte bevisbyrden en anden vigtig

er at der ses en tendens til at sager der efter dansk ret formentlig og jeg siger formentlig

og det vil jo altså kunne have den betydning at gerningsmandens straf bliver markant lavere

med forslaget her men det er altså en tendens som jeg synes vi bliver nødt til at være opmærksomme på vi risikerer altså at voldtægtsmænd får mildere straffe fordi deres handlinger vurderes til at være uagtsomme i stedet for

at folketinget skal tænke sig grundigt om inden der kommer en kriminalisering af uagtsom

jeg synes vores kræfter skal bruges på at gøre livet så godt som muligt for ofrene

selvfølgelig når vi kigger på de danske myndigheder hele tiden skal overveje om vi kan blive

der er også hos myndighederne i dag fokus på uddannelse af de personer hos både politiet anklagemyndigheden og domstolene som kommer i kontakt med formodede voldtægtsofre men jeg er ikke tvivl om at her er et område hvor vi kan blive endnu

at omkring seks procent

jeg ved ikke hvad der ligger i det men det lyder ret alvorligt hvis

politiet ikke skulle tage imod

anmeldelser så et af de punkter der ligger i

der er en udfordring mellem hvornår noget registreres som en undersøgelsessag og hvornår det registreres som en egentlig anmeldelse så vil ministeren være med til at tilvejebringe noget bedre statistik på området for

i det forslag sf her fremsætter sættes der særligt fokus på ofrene for voldtægt forslagsstillerne

en række administrative ændringer der samlet set

sikre en bedre behandling af og et større hensyn til offeret for voldtægten det foreslås

til at sikre at kommunikationen og rådgivningen bliver så nænsom hensynsfuld og professionel

som muligt ud fra de konkrete omstændigheder det foreslås derudover at det analyseres hvorfor politi og anklagemyndighed ikke lever op til målsætningen om kortere

flere af disse administrative ændringer

de personer der er blevet udsat for en så grov og krænkende forbrydelse

skal føle sig trygge og sikre ved at henvende sig til myndighederne

de bedste muligheder for at komme videre med deres liv sf

dog også at indføre kriminalisering af uagtsom voldtægt

begrundes med lignende regler i norge straffelovrådet berørte jo begrebet uagtsom voldtægt i deres betænkning om seksualforbrydelser i to tusind og tolv og det er er interessant læsning

mere juridiske fagtermer jeg vil kort referere fra deres konklusion som jo altså er at rådet samlet set ikke mener at der er et reelt behov for en sådan kriminalisering i danmark samt at en række forhold herunder retssikkerhedsmæssige taler afgørende altså afgørende imod en sådan bestemmelse kendetegnende

at gerningsmanden ved vold eller trusler om vold tvinger offeret til samleje der skal altså være en sammenhæng mellem volden eller truslerne

selve samlejet det vil ifølge straffelovrådets betænkning gælde uanset om der er tale om en uagtsom voldtægt eller en forsætlig voldtægt forskellen vil derfor være

handlenormer i situationen og det tror jeg de fleste kan sige kommer til at være vanskeligt ja i realiteten måske faktisk umuligt og den vanskelige bevisførelse i de her sager vil derfor føre til at der i højere grad vil blive sat fokus på offerets adfærd i gerningsøjeblikket selve afhøringen og sagsbehandlingen vil derfor kunne virke mere krænkende for offeret end ved forsætlig

den del af sfs forslag og det gør også at vi ikke samlet set kan støtte forslaget desuden bør det kort nævnes at en kriminalisering af uagtsom voldtægt kan medføre en øget risiko for falske anmeldelser og dermed kan føre til fejlagtige anklager og måske også i sidste ende fejlagtige

forslaget og bevæggrundene bag sympatiske men grundet det konkrete forslag om kriminalisering af uagtsom voldtægt kan venstre samlet set ikke støtte

læst det svar som justitsministeren har givet om den her problemstilling med at der er nogle der mener at politiet ikke optager anmeldelserne men

er vi faktisk tilfredse med at justitsministeren svarer at rigspolitiet

vil indkalde de pågældende organisationer til en snak så man i fællesskab kan finde ud af hvad

selvfølgelig skal anmeldelser om voldtægt optages

det tilsagn som ministeren og politiet har givet i den forbindelse

at de heller ikke kan støtte forslaget de

til stede i salen i dag på grund af sygdom

det foregående forslag hvor jeg havde lovet dem at sige at de mente det samme som venstre i den sag vi behandlede

og nogle ting man kan fremme i satspuljeforligskredsen eller i eller i andet

så vores udgangspunkt vil ikke være at skrive en beretning i folketingets retsudvalg om det her men det betyder ikke at vi ikke synes at sf rejser en relevant debat og det betyder heller ikke at vi ikke synes vi skal give en større beskyttelse til ofrene vi mener bare at nogle

også forhold som folketinget kan tage stilling til

var venstre ude med et sagsbehandlingsloft i forhold til straffesager men man er ikke interesseret i

at gøre noget på det her område hvor man ovenikøbet har målsætninger

meget svært ved at forstå jeg forstår ikke hvorfor venstre hælder voldtægtsofrene ned af brættet her i dag det her er faktisk forhold

kan hjælpe de her mennesker jeg har holdt en lang række møder

tid som kan forklare at det ikke er sket men men vi

levere de ting de faktisk har lovet at komme med inden

som justitsministeren tidligere har givet her i salen

ugerning ved hvor indgribende det er ikke bare i

netop derfor skal vi altid kunne diskutere hvordan vi forbedrer indsatsen for voldtægtsofre og som sagt vil

gerne forbedre indsatsen hvor den kan forbedres

ikke sikre på at de foreslåede forbedringer står direkte mål med de behov der er

justitsministeren tidligere i dag

og et yderligere statistisk statistisk grundlag for det er naturligvis afgørende at vi sætter ind hvor forbedringen får størst mulig effekt og rammer de uhensigtsmæssigheder der eksisterer den form

sikrer den størst mulige og fornødne forbedring af vilkårene for voldtægtsofre og en en lille undren

tiltag ikke blev nævnt under satspuljeforhandlingerne tidligere på året hvor

muligheder for forbedringer som der er givet tilsagn

fra folketingets talerstol og at vi på den baggrund får en

med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater i høj grad støtter bedre vilkår for voldtægtsofre

på baggrund af de

fastsætte en ordning om bistandsadvokater

at når kun tre procent får beskikket en forsvarsadvokat så vedkommende sidder ved offerets side i det øjeblik

bliver afhørt så er det simpelt hen for lidt så er det ikke godt nok specielt når vi ved

chancen for at man får gerningsmanden dømt stiger når man har en bistandsadvokat

der er ikke ret mange der melder det

fik set på de typer af overgreb der sker og jeg vil hellere kalde det seksuelle overgreb for jeg tror desværre at

ikke nogen blå mærker vold er mange ting vold er også psykisk du kan blive fastholdt med trusler og det

tvivlet på om man er blevet voldtaget

der sker voldtægt fra begge sider og nogle gange er det kendte og andre gange ukendte gerningsmænd uanset

er der tale om voldsomme oplevelser for den der er ramt

er ikke afhængigt af hvilken type overgreb man har været udsat for eller hvem der har begået det der findes mange forskellige former for overgreb vi ser også mere og mere

unge mennesker der går i byen og som pludselig ikke kan huske hvad der er sket de har også svært

minimumsstraffe for voldtægt

retfærdigheden kan ske fyldest

voldsom handling som har store konsekvenser for ofrene i mange tilfælde

i forbindelse med en høring i folketinget den niende december blev det også oplyst at mange voldtægter ikke anmeldes og det synes jeg er rigtig trist at høre derfor har peter skaarup også kaldt justitsministeren i samråd

og hvad ministeren agter at gøre ved problemet for at hjælpe ofrene

at der skal være større fokus på ofrene

der er syv punkter i forslaget

der er efteruddannelse af fagpersonalet som vi mener er utrolig vigtigt der er analyse af sagsbehandlingen

støtter der er kriminalisering af uagtsom voldtægt her mener vi dog at vi skal ind at vurdere hvordan det kan lade sig gøre i praksis

så er der to punkter hvor der er nogle ting vi ønsker en

det er de forbedrede forhold ved afhøring af ofre for voldtægt samt bedre rådgivning og samtalehjælp til voldtægtsofre det er vigtigt at der beskikkes bistandsadvokater med det samme

inde på men

en garanti for at voldtægtsofre kan blive afhørt af en person af samme køn der tænker vi

også indkaldt ministeren til samråd

vi afventer den videre behandling i udvalget og om ikke andet

set åbne over for det og deler intentionen om at skaffe bedre vilkår for

straffelov erfaringerne fra norge har været dårlige som justitsministeren har peget på og og noget tyder

dertil kommer at bevistemaerne på mange måder vil være de samme som når man skal bevise almindeligt forsæt kan man sige derfor kan vi radikale ikke støtte forslaget men vi er naturligvis åbne over for at drøfte

en række af elementerne for vi deler intentionen nemlig at voldtægtsofre skal have

mange advarsler fra krisecentre om sådan en oldnordisk tankegang

ofre for voldtægt opfattelsen af voldtægt

i vores samfund i dag er stadig i alt for høj grad omgærdet af skyld og skam i alt for høj grad får kvinderne stadig indirekte skylden for

de for eksempel bliver spurgt om hvilket tøj de havde på den pågældende dag

de bliver spurgt om om de ikke lige skal gå hjem og tænke lidt over det inden de forsøger at anmelde det det er uacceptabelt der er brug for

en holdningsændring i samfundet generelt også

det politi som håndterer sagerne

også stor ros til sf for at tage en retspolitisk debat der reelt fokuserer på ofrene og ikke på gerningspersonens straf mens man lader som om

er for ofrenes skyld at man taler om strafniveau

om offeret og det er

der er bestemt behov for diskussion og flere af de forslag som er

i sfs beslutningsforslag

længst eksempelvis

en vagtordning for for bistandsadvokater vi har rigtig stor sympati

om bedre afhøringsforhold efteruddannelse og rådgivning vi er enige i

hjælp uanset på hvilken tid af døgnet der bliver indgivet en anmeldelse når vi så alligevel ikke kan stemme for

den store begejstring så er det på grund

om uagtsom voldtægt vi har diskuteret det

i vores parti i enhedslisten og der er er mange forskellige holdninger til det derfor

når vi afviser forslaget om uagtsom voldtægt heller ikke et signal om at vi synes det er en fuldstændig

tanke at komme på

er ting der taler imod de to afgørende argumenter har for os i enhedslisten været risikoen for at personer der

voldtægt vil blive dømt

og for det andet at der kan komme mere fokus på offerets opførsel forud for krænkelsen fordi uagtsomhed jo

juridisk indebærer en vurdering af hvad gerningspersonen

og den den indirekte påføring af skyld

er vi meget lidt interesseret i samtidig

efter en højesteretsdom som betyder at nogle af de her meget groteske sager vi har set i tidens løb hvor omstændighederne helt klart indikerer psykisk tvang og

nogle der kommer med noget der tager hensyn til ofrene især fra venstrefløjen det synes jeg da er en rigtig god ting

vi vil også gerne være med til at gøre noget

mennesker som bliver udsat

og seksuelle krænkelser i det hele taget men det er som debatten jo også har

indtil nu punkt seks som ligesom stikker i øjnene jeg var faktisk utrolig glad for den radikale ordfører herre jeppe mikkelsens tale

set ikke har hørt om punkt seks siden jeg var medlem af det radikale venstre

det er herre jeppe mikkelsen der tegner linjen vi synes at det her med uagtsom voldtægt er noget man skal passe meget på med der er en meget meget stor risiko for at der er uskyldige

vil blive dømt og det skal man selvfølgelig også holde sig for øje når man diskuterer retspolitikken så er der selvfølgelig også de

som justitsministeren gennemgik med at man faktisk kan risikere at der er færre som vil blive dømt

anden fornuftig måde hvor vi kan samle os om de ting som der måske er bredere opbakning til

der er så heldige at det ender med en dom og det tror jeg aldrig nogen sinde vi kommer ud over fordi det ofte vil være påstand mod påstand

af hvad kan vi gøre når de her ofre som stadig væk

få sat et punktum med en dom til en gerningsmand er der så noget andet vi kan gøre for at de bliver imødekommet som ofre

havde fundet frem til i sin forskning var at

tilbøjelige til at acceptere en lavere straf eller slet ingen straf hvis processen hen mod det var blevet oplevet som

det inspirerede mig faktisk til at tage en snak med organisationerne på området for at høre

hvordan kan vi så imødekomme voldtægtsofre på en bedre måde så vi får skabt en god proces omkring dem når rigtig mange af dem jo vil opleve

som optager mig meget og som også var baggrunden

sf i to tusind og ti eller og elleve tror jeg fik iværksat en undersøgelse af voldtægtscentrene som faktisk også førte til at der dér kom en bedre modtagelse af

en hel del af forslagene er rigtig rigtig gode

gerne sige tak til ministeren for at hun vil se nærmere på statistikken det tror

har oplevelsen af at der er folk der ikke får lov til at anmelde hvis man ikke får lov til at anmelde

få den hjælp man skal have og selvfølgelig skal man have ret til det det vil også være rigtig rart hvis

ministeren for alvor kigger på ordningen med bistandsadvokater den er faktisk afgørende for at

det er ikke okay at kun tre procent oplever at have en bistandsadvokat ved deres side i det øjeblik de bliver afhørt når det er så afgørende for sagens videre forløb det skal vi altså gøre bedre

og ministeren har en hjemmel i retsplejeloven

hun faktisk kan iværksætte en vagtordning og det håber jeg meget at

ministeren vil se på

en lille smule overrasket over at venstre ikke er mere optaget af voldtægtsofrene

jeg kan huske at venstre fremsatte et forslag det har nok været i sommeren to tusind og ti om at der skulle

en højere straf for voldtægt men det er ikke det der er problemet i de her sager straffen er høj nok problemet er at så få

det ikke ender med en dom

satspuljen der er ét forslag der måske er egnet til satspuljen det er det her med hvordan vi laver samtalegrupper og så videre men jeg synes i princippet ikke at det hører til der voldtægtsofre er ikke udsatte personer da voldtægtsofre kommer fra alle lag af samfundet det er ikke

førtidspensionister eller andre som

i retsudvalget

om der skulle være flertal for det ene eller det andet

i forhold til ofrene men jeg kan godt se at det ser rigtig rigtig svært ud på nuværende tidspunkt og det bedste jeg kan klynge mig til

et tilsagn om at der i hvert fald er en åbenhed over for så det synes jeg er er rigtig rigtig

måske i nogle tilfælde har givet nedsat straf

samlet set har givet flere domme så der faktisk er flere ofre der har oplevet

at stå med en dom efterfølgende og kunne få sat et punktum i forhold til gerningsmanden

at gå lidt videre ad den vej og kigge nærmere på det

der ikke der ikke modner lige med det samme men

i dag og vi tager den også gerne i fremtiden for vi mener faktisk

om straf men også om de initiativer der rent faktisk er rundt om personen når vedkommende er blevet udsat for det her overgreb jeg ærgrer mig der ikke er flertal i dag

ordføreren for forespørgerne herre søren pind til begrundelse

der skal fortælle alle andre at vedkommende ikke er værdig til at være en del af fællesskabet til at deltage i fællesskabets anliggender til at være en del af os

vi oplever i disse år symbolikkens genkomst i terrorens verden er meget lidt tilfældigt måden at ramme os på er ved at ramme det der siger mere end den blotte handling

en filminstruktør myrdet ude foran et ytringsfrihedsarrangement eller som ellevte september to tårne hvor alle folkeslag drev

et vigtigt anvendelse af symbolik er en bevidst tilsvarende strategi

når statsministeren i den nylig afholdte partilederdebat efter paris mente at der intet var at forstå er det en forstemmende samlet betegnelse for regeringens tilgang til bekæmpelsen af den moderne verdens øjeblikkelige største trussel der er ingen åndelige eller kulturelle overvejelser der er ingen egentlig tankevirksomhed

automatreaktion sådan kan man ikke vinde en krig for vi alene den erkendelse vil regeringen ikke gøre sig så er midlerne

landsforræderi er derfor ikke bare et ord

stempel sat på mennesker der forråder

og som mister retten til at være en del af fællesskabet fordi deres handling og deres valg er så ondsindet og stridende mod ordentlighed og naturlig loyalitet at det ikke kan være anderledes

gør ikke som ham eller hende

denne regering har fravalgt at rejse en eneste sag om landsforræderi mod mennesker der er draget til syrien for at støtte isil i syrien og irak det endskønt denne regering har påtaget sig det enorme ansvar sammen med blandt andet venstre at udsende danske styrker til at kæmpe mod de selv samme mennesker det er ubegribeligt at man ikke for længst har anmodet anklagemyndigheden om at rejse en sag ikke hurtigt nok kunne man sende styrker ud da det blev en del af vestens strategi

skulle betyde for den hjemlige retspleje i stedet for skød man da debatten blev for hed sagen over i straffelovrådet

til oprindelige grundholdninger der gør sig gældende

med henblik på at rejse sag for landsforræderi mod de pågældende ikke en sag er blevet rejst skønt regeringen har tilladt mange såkaldte syrienskrigere at komme tilbage til danmark folketinget udtrykker derfor meget skarp kritik der er tale om en farlig og selvvalgt passivitet fra regeringens side der knæsætter at kamp imod danske og allierede soldater ikke pådømmes som landsforræderi

uacceptabelt i en situation hvor danmark er i krig mod isil

stillet på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance

et alvorligt emne regeringen

vi gør på vegne af hele det danske samfund tager på det kraftigste afstand fra islamisk stat

de vanvittige tanker om at oprette et islamisk kalifat som er det isil kæmper for hører ingen steder hjemme i en fri og demokratisk verden og jeg finder det helt og aldeles ubegribeligt at der er nogen borgere

på at støtte den ideologi og de grusomheder som bevægelsen står for

venstres ordførertale i dag at folketinget har givet sit samtykke til det danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod isil og jeg glæder mig

vi dermed har betegnet isil som en terrororganisation isil er anført på eus og fns terrorlister

halvfjerds af femtende august to tusind og fjorten blandt andet fordømt isils terrorhandlinger og fortsatte grove systematiske og udbredte krænkelser af international humanitær ret når det kommer til de såkaldte syrienskrigere altså personer der frivilligt vender danmark ryggen og som frasiger sig demokratiet og friheden og i stedet udrejser

er der al grund til at tage afstand

mod det danske samfund deres handlinger er fra start til slut os vederstyggelige og vi risikerer at de ud over deres

forråelse opnår konkrete og militære færdigheder som desværre også kan omsættes i en dansk hverdag og virkelighed det indebærer samlet set at de pågældende kan have både vilje og evne til at begå terrorangreb i danmark og vi ved fra pet

at denne gruppe udgør den pt væsentligste faktor i trusselsbilledet mod danmark det er en trussel som vi alle sammen er forpligtet til at tage dybt alvorligt det er ikke mindst derfor at vi fra regeringens side har fremsat en række forslag til at imødekomme problemerne med syrienskrigere det gælder det lovforslag vi netop har fået vedtaget om inddragelse af pas det gælder selvfølgelig også fremlæggelse af den samlede terrorplan hvor vi ønsker at styrke

vi vil gerne styrke det generelle beredskab og vi vil forøge vores myndigheders kapacitet vi ønsker at gøre hvad vi kan for at sikre et effektivt værn mod terrorisme i danmark vi ønsker at gøre hvad vi kan for at sikre danskernes tryghed og sikkerhed lad os endelig herre søren pind tage diskussionen om landsforræderi

for i min optik kan der ikke være den mindste tvivl om at hvis man udrejser fra danmark tilslutter sig isil bistår danmarks fjende eller direkte selv angriber vores soldater så er man landsforræder det skal siges så det kan høres og forstås

og jeg tror også det er nødvendigt at vi fra folketinget sender det signal ingen danskere skal ustraffet kunne deltage i væbnet kamp mod vores danske soldater og vi skal finde de nødvendige løsninger til at kunne retsforfølge de pågældende straffeloven indeholder som bekendt en række bestemmelser som afhængigt af de nærmere omstændigheder kan bruges til at straffe personer der deltager i væbnet kamp mod danske soldater og man kan overtræde flere af de bestemmelser ved samme handling det gælder straffelovens § en hundrede og fjorten om terrorisme det gælder straffelovens § en hundrede og fjorten e blandt andet om at fremme virksomheden for grupper eller sammenslutninger der begår eller har til hensigt at begå

de erfaringer man havde gjort sig under anden verdenskrig og besættelsen man må sige at den bestemmelse bærer præg af at være blevet til i en anden

om hvad der nærmest kan forstås ved krig sådan som verden desværre har udviklet sig siden nitten

på vegne af regeringen selvfølgelig udtrykt

at deltagelse i væbnet kamp mod danske styrker er landsforræderi

skal ikke afholde os fra at være sikre på at det juridiske grundlag samtidig

det er derfor vi har bedt straffelovrådet om at arbejde med spørgsmålet her der vil gå noget tid før straffelovrådet er færdig med behandlingen af det samlede kommissorium om væbnede konflikter i udlandet jeg synes vi har behov for en afklaring på det der vedrører landsforræderi og derfor har jeg ved en tidligere lejlighed bedt straffelovrådet om inden sommer at afgive en deludtalelse om netop spørgsmålet om deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet som den danske stat er part i deludtalelsen skal altså angå det specifikke spørgsmål der vedrører danskeres deltagelse i væbnede konflikter mod danske eller allierede soldater

jeg gentager det meget gerne hvis der er danskere der vender vores samfund ryggen tilslutter sig isil kæmper imod danske styrker så er de

svær tid terroren har ramt vores åbne frie samfund efterforskningen pågår stadig væk jeg vil gerne appellere til at myndighederne får lov til at gøre deres efterforskning færdig jeg vil også gerne appellere til i

de beslutninger vi træffer både oven på terrorangrebet i vores egen midte fjortende femten februar og oven på de øvrige terrorangreb vi har set i sammenlignelige europæiske lande at vi tænker os godt og grundigt om inden vi foretager mere fundamentale ændringer

af vores samfund det skal ikke afholde os fra i folketinget at ytre os men vi bør gøre det på et oplyst grundlag

valgkamp in mente at venstre magter det at vi gør det i mindelighed og fællesskab det tror jeg gør beslutningerne stærkere og jeg tror sådan set også det er det vores befolkning forventer af

i irak blandt andet med udsendelsen af f seksten kampfly og gennem træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker vores folk gør en flot indsats og vi kan være stolte af dem forsvaret bidrager til bekæmpelse af terror imod danmark og regeringen har netop præsenteret tolv nye initiativer til en styrket indsats mod terrorisme flere af tiltagene styrker forsvarets efterretningstjenestes indsats mod ekstremister der vil danmark det ondt

til en generel styrkelse af forsvarets efterretningstjenestes indsats til at indhente og analysere oplysninger om terrortrusler fra udlandet ønsker regeringen at der afsættes fire hundrede og

million kroner over de næste fire år

justitsministeren præsenteret for et spørgsmål af ekstra bladet det blev i hvert fald bragt i ekstra bladet

hertil svarede landets justitsminister jo men der skal rigtig meget til før man som politiker skal gå ind i konkrete straffeforhold vi skal passe på ikke at tabe hovedet det var på en forespørgsel om hvorfor justitsministeren ikke havde bedt anklagemyndigheden om at rejse en sag

for regeringen er det her ikke nok justitsministeren kan stå på den her talerstol og sige

men alligevel når det så kommer til et spørgsmål om at rejse sag så skal der rigtig meget til selv i en situation hvor justitsministeren selv står på folketingets talerstol og siger der er ingen tvivl om at det er landsforræderi

det er sådan set forskellen det er forskellen også i den alvor der bliver tilkendegivet for dermed bliver alvoren til ingenting det er den alvor hvormed vi ser på det at når tvivlen er så utvetydig som justitsministeren selv tilkendegiver så er det også vigtigt at man griber til de værktøjer man har og agerer efter det men regeringen synes der skal rigtig meget til det er altså ikke nok som det er dertil må jeg sige at venstre er

uenig

er der tale om en anvendelse af symbolik rettet mod os

som siger og gør så meget mere end den enkelte handling det er vi også nødt til at tage med og når den her passivitet oven i købet ifølge professor jørn vestergaard medfører

periode hvor man så skal tænke over det man ikke er i tvivl om

faktisk risikerer at lade folk gå fri

så er der tale om en meget bekymrende passivitet over for mennesker som drager af sted

at man ikke vil forstå det er ærgerligt at man ikke vil handle det sender nogle uheldige signaler til de mennesker der drager af sted og det har haft en konsekvens i magasinet the economist kan man se en oversigt der viser at danmark relativt set er et af de lande der leverer flest såkaldte syrienskrigere fordi man har set til fordi man har taget sig tid til at tænke over det man ikke er i tvivl om fordi man ikke vil prøve

åndeligt eller kulturelt hvad sagen drejer sig om derfor har vi ønsket den her forespørgsel og derfor har vi lavet det forslag til vedtagelse som jeg tidligere har læst

er også vores klare opfattelse at dette er en holdning der deles af alle folketingets partier dermed er den politiske konflikt

det er uacceptabelt at man deltager i krig mod danske soldater ikke til stede netop fordi vi ser på

med så stor alvor glæder vi os over at regeringen allerede i sommers lancerede markante stramninger på området

ekstremistiske grupperinger må jeg ikke i den forbindelse sige at vi socialdemokrater samtidig ærgrer os over at venstre ikke ønskede at gå hele vejen men

en udløbsdato på den lov der netop skal sikre at unge ikke drager i krig også i fremtiden

er der tale om udlændinge med ophold i danmark på vej i krig i i udlandet på vej i krig for at kæmpe

ikke forvente at vende tilbage her til landet i samme ombæring blev straffelovrådet bedt om at komme med en vurdering af yderligere tiltag der kan komme denne frygtelige problemstilling til livs folketinget er bevidste om at særlig den del der handler om landssvigerparagrafferne behandles som det første det har justitsministeren tidligere tidligere gjort klart det har justitsministeren gjort fuldstændig klart i dag

er disse mennesker i vores øjne landsforrædere hvorvidt de også i juridisk forstand

og det er værd at notere sig selv om undersøgelsen pågår det er straffe i den rigtig hårde ende eksempelvis efter terrorlovgivningen men som nævnt stiller vi os bestemt ikke i vejen for at sikre at også landssvigerparagrafferne kan anvendes og at sikre at det juridiske grundlag

et decideret forbud mod indrejse i lande som eksempelvis syrien kan realiseres herunder om det har en konkret effekt vi er åbne over for tiltag der kan komme den her frygtelige problemstilling til livs der kan komme de her mennesker

deltager i ekstremistiske bevægelsers kamp

i den forbindelse igen gøre det klart at vi socialdemokrater ikke vil stå i vejen for effektfulde metoder og redskaber der kan stoppe disse unge danskere men vi er også optaget af netop effekten og må jeg ikke opfordre til at dette fortsat bliver fokus i de fremadrettede drøftelser

vi har om dette så alvorlige problem den her problemstilling er ganske enkelt for vigtig til at gøre det til en kamp mellem demokratiske politiske partier her i folketinget vi står sammen om den her kamp

mod antidemokrater og ekstremister

vedtagelse på vegne af socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten

isil folketinget finder det helt ubegribeligt at nogen mennesker kan finde på at støtte den ideologi og de grusomheder bevægelsen står for og finder det helt centralt at danskere som begår alvorlige forbrydelser under væbnede konflikter retsforfølges og straffes herfor folketinget noterer sig at regeringen prioriterer indsatsen mod de personer som deltager i den væbnede konflikt i syrien og irak for isil højt folketinget noterer sig i den forbindelse at politiets efterretningstjeneste løbende er opmærksom på om personer

tilslutter sig isil kan retsforfølges folketinget noterer sig at straffelovrådet generelt søger afklaret om gældende

er tilstrækkelige til at modvirke deltagelse i terror og andre forbrydelser i udlandet herunder eksempelvis støtte til

en tur i mellemøsten og slås med de forkerte

at domstolen mener at det er landsforræderi efter

det er jo ikke så mærkeligt at min klient har ment at det ikke var landsforræderi hvad mener ordføreren om regeringens handlen i den forbindelse som altså ifølge professoren har skabt tvivl om hvorvidt

statsborger kæmper sammen med islamisk stat eller på anden måde bistår islamisk stat islamisk

er nemlig vores fjende og en fjende må man ikke hjælpe på nogen måde uden at det har alvorlige retslige konsekvenser derfor er det for dansk folkeparti ganske logisk at straffelovens kapitel tolv § en hundrede og to kan bruges til at straffe hjemvendte krigere der har kæmpet på islamisk stats side og hvis det på grund af juridiske spidsfindigheder ikke umiddelbart kan lade sig gøre må man med lynets fart se at få styr på juristeriet og få fremsat lovforslag der gør det helt klart at det er en alvorlig forbrydelse at bryde sin grundlæggende loyalitet

som regering bruge megen energi på at understrege at det er en grov forbrydelse at kæmpe på fjendens side i en krig hvor danmark er involveret det er sådan det bør være men det er ikke det vi har set det vi har set er en regering der ikke kan finde ud af om vi er i krig eller ej og en regering der ikke vil tage ansvar selv men skyder hele problematikken til hjørne ved at lade straffelovrådet sidde og nørkle med sagen i mange mange måneder som om det er straffelovrådet der afgør om danmark er i krig eller ej

er det ikke straffelovrådet men derimod det danske folketing der afgør

dermed er det også en beslutning for regering og folketing hvem der er vores fjender og hvem der ikke er og dermed er det også denne politiske beslutning der ligger bag hvem der er landsforrædere og hvem der ikke er det er det ansvar regeringen som dansk folkeparti ser det løber fra ved at gøre det til et meget meget vanskeligt og nørdet juridisk spørgsmål om der er tale om strafbare handlinger eller ej men det er det altså ikke ligegyldigt hvilke ord vi vil bruge ligegyldigt om vi er i krig eller væbnet konflikt eller international væbnet konflikt og ligegyldigt om vores fjende er en stat eller en organisation

det er dem som vores f seksten fly gerne må bombe og hvis danske statsborgere hjælper dem skal de straffes hårdt hvis ikke det var så let at udpege hvem vores f seksten

jeg alvorligt bekymret for deres opgaver

da vanvid at sende fly af sted med dødbringende våben så det er ikke en mulighed at vi ikke ved hvem vi er i krig med det siger al logik så derfor er det ikke et nørdet juridisk spørgsmål og hvis formuleringerne i straffelovens kapitel tolv ikke svarer til nutiden

dansk folkeparti fremsætte et beslutningsforslag om at der indføres

væbnet konflikt ved siden af ordet krig og

som international organisation under væbnet konflikt og så videre i stedet for

det kan simpelt hen ikke være så svært når det så alligevel viser sig at være så umådelig vanskeligt for regeringen så får jeg den mistanke at det simpelt hen er den underliggende tankegang i

som man ikke kan godtage at man måske synes at det er gammeldags og forkert at kræve loyalitet af sine statsborgere

uenig i præmissen om at bare det at pakke madpakker til islamisk stats krigere er en forbrydelse fordi de kæmper imod vores danske soldater at enhver sympatihandling over for islamisk stat er forkert for det vil jo sige at vi kræver at folk med dansk statsborgerskab bakker op om danmark at deres sympati ligger hos danmark det er efter min mening den helt afgørende præmis bag vores statskonstruktion nationalstaten

også bakker op om danmark eller i det mindste ikke i handling hjælper vores fjender den præmis skal slås fast igen og igen og igen derfor skal det være svært

dansk statsborgerskab for vi skal være sikre på at man kan stole på folk før de får det og derfor skal de folk der har dansk statsborgerskab og hjælper vore fjender dømmes hårdt der findes en moderne tankegang der går ud på at nationalt tilhørsforhold er fortidigt er fortidigt og ligegyldigt at kun overholdelse af menneskerettighederne og de internationale konventioner er vigtigt og at nationalstaten dermed er et lidt besværligt mellemled mellem individet og konventionerne det er en opfattelse vi i dansk folkeparti er meget imod vi mener at nationalstaten er helt afgørende for vores frihed og vi vil kæmpe for at den bevares derfor er det af meget stor betydning at det gøres helt klart at manglen på loyalitet udtrykt i handlinger i en krigstid er strafbart meget strafbart derfor vil vi i dansk folkeparti gerne udtrykke vores skarpeste kritik af regeringen for ikke at have sørget for at få styr på dette område så vi kan få dømt landsforrædere som landsforrædere og derfor støtter vi venstres forslag til

bringes i anvendelse i forhold til hvilke konkrete aktiviteter skal være strafbare og skal det være et kriterium at danmark skal være en deltagende modpart i konflikten det er derfor vigtigt at en eventuel udbygning af de eksisterende bestemmelser sker på et grundigt arbejde vi afventer derfor straffelovrådets konklusioner og ser frem til at fortsætte drøftelsen på den baggrund

helt uforenelige med den danske samfundsmodel og med de værdier vi står for som demokrati frihedsrettigheder og ligestilling vi skal selvfølgelig ikke acceptere at danske statsborgere eller herboende med opholdstilladelse for den sags skyld tager ned for

at bekrige den internationale koalition som danmark selv er en del af

også rigtig svært at forstå hvorfor man i virkeligheden overhovedet foretager det valg vi bør derfor selvfølgelig fra politisk side tage klart afstand fra at borgere deltager i angreb på danske udsendte eller nogle af vores allierede og i øvrigt også civile ofre for isil danmark har forholdsmæssigt haft flere syrienskrigere end andre europæiske lande en tidligere opgørelse har vist at kun belgien har leveret flere syrienskrigere end danmark set i forhold til befolkningens størrelse det er selvsagt alvorligt derfor bakker vi i sf også op om regeringens tiltag og stramninger i lovgivningen over for syrienskrigere

regeringens lovforslag

muligheder for at tilbageholde personer ved at fratage dem deres pas ved at udstede udrejseforbud eller inddrage en opholdstilladelse og hvor en overtrædelse vil kunne straffes med fængsel i op til to år det er vigtigt at vi får forhindret flere i at tage af sted og på den måde styrker vi også vores egen sikkerhed fordi hjemvendte krigere udgør en alvorlig trussel mod sikkerheden i danmark

de hårde tiltag i lovforslaget skal tages i anvendelse og de skal følges op af en forebyggende indsats som led i regeringens handleplan for afradikalisering den indeholder en række forebyggende initiativer som vi er meget tilfredse med blandt andet en hotline som en indgang til hjælp for forældre og pårørende der er flere muligheder for at skride ind både inden folk rejser af sted men også i forhold til dem der kommer tilbage i sf har vi efterfølgende fremlagt sytten forslag til at bekæmpe radikalisering og forbedre danskernes sikkerhed det handler også om at styrke indsatsen i fængslerne give politiet bedre værktøj og udvide den forebyggende sociale indsats der er nok at tage fat på og en række håndtag som vi skal have fokus på hvis vi vil terror til livs og det vil vi derfor mener vi

udtale sig fuldstændig skråsikkert om hvorvidt bestemmelserne om landsforræderi

to kan anvendes på syrienskrigere eller andre såkaldte

heldigvis og gudskelov terrorparagrafferne og opstramninger i gang

åbne over for at se på det her men vi er som sagt ligesom vi forstår regeringen er i tvivl om om man faktisk kan bruge de her bestemmelser det vigtige for os er at der ikke skal herske tvivl om at vi betragter det som landsforræderi at tage af sted og kæmpe på den måde

optaget af at det er strafbart at man skal kunne straffes og man skal kunne straffes hårdt hvis man foretager den slags handlinger om det skal være efter terrorparagraf eller såkaldt landssvigerparagraf er vi måske i virkeligheden lidt mindre optaget af det vi er med på er at få afklaret om landssvigerparagrafferne kan bruges i det her tilfælde eller om der faktisk skal andre ændringer til

bakker op om den vedtagelsestekst som

jeg har lidt svært ved at at forstå det jeg har ikke svært ved at forstå at man gerne vil have

nogle mennesker dømt de handlinger der begås af islamisk stat over for civilbefolkningen og både

militære og civile gidsler er er fuldstændig horrible og det går over min forstand ikke bare at mennesker kan få sig selv til at gøre sådan noget men også at man ligefrem kan få lyst til at drage ned for at bidrage

og hvis danske statsborgere på

nogen måde deltager i de uhyrligheder der foregår fra islamisk stats side så skal de retsforfølges og de skal straffes for deres ugerninger det jeg har svært ved at forstå er at højrefløjen øjensynlig går mere op i hvordan vi straffer dem for et moralsk svigt over for danmark landsforræderi end hvordan vi får dem straffet for medvirken til krigsforbrydelser terror etnisk udrensning massevoldtægter mord på mænd kvinder og børn gidseltagninger

så uhyggelige gerninger at det burde være det vi brugte energien på at få folk straffet for regeringen har bedt straffelovrådet om at se på hvordan vi kan

isil det synes jeg er vigtigt det er rigtig rigtig svært at indsamle beviser fra krigszoner

det betyder også at det er meget hårdt at løfte bevisbyrden og det synes vi i enhedslisten er rigtig vigtigt at forsøge at gøre noget ved vi vil for eksempel meget gerne sætte penge af til en særlig indsatsgruppe hvis man kunne tænke sig sådan en under statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet så efterforskningen og bevisindsamlingen muligvis kan forbedres og det ønsker vi at gøre med fokus på at straffe folk for de ugerninger

moralsk svigt over for danmark hvis straffelovrådet også ser på om landssvigerparagraffen kan anvendes så er det fint

for os men vi vil meget gerne slå fast at når man støtter noget så uhyggeligt som isil er det moralske svigt over for danmark noget af det mindste man har gjort sig skyldig i og vi er langt mere optaget af

at det er de uhyggelige handlinger mord etnisk udrensning

dog sige at hvis det er rigtigt forstået at man har bedt straffelovrådet om

landssvigerparagraffen så synes vi godt nok det er en dårlig prioritering

har fundet på

i forhold til et egentligt indrejseforbud i nogle af de her zoner hvor der er meget stor terroraktivitet

forslag som jo med større eller mindre effekt det kan vi diskutere er et effektivt værn mod nogle af de her syrienskrigerne og danske statsborgere der deltager i de her kampe det åbenlyse spørgsmål jeg så må stille enhedslisten når man siger nej til alle de der ting

hvad er det så helt præcis enhedslisten vil gøre for at værne danmark mod det der i øjeblikket er

hvoraf en del er danske statsborgere er rejst

eller støttet isil det mener vi derudover

vi jo også foreslået at man for eksempel går ind og støtter nogle af de demokratiske kræfter der faktisk kæmper

direkte fra den danske stats side og at man også ad diplomatisk

den her sag over for tyrkiet som angiveligt skulle være danmarks rigtig rigtig gode ven men stadig væk har en grænse der står pivåben

syrienskrigere der rejser fra europa ind i tyrkiet

så passerer den tyrkiske grænse ind

til syrien og nordirak for at tilslutte sig isil der kunne man

bruge noget af den kapital

jeg må spørge enhedslisten vil man helt udelukke at man

se på dansk lovgivning når nu straffelovrådet kommer med

udtalelser man skal jo huske på at også kendte kriminelle i bandemiljøet for eksempel store a er rejst til syrien og jeg tror at de fleste danskere kan se et behov for måske at stramme

så vi kan sikre at det de laver i syrien rent faktisk er noget som de kan

de handlinger de eventuelt begår hvis de tager

det tror jeg ikke er noget vi sådan lige kan lave om på med et snuptag i dansk lovgivning men kunne vi så så vi gerne på det det der er uenighed om

har vi en række andre forslag til hvordan

og jeg holder min mund nu

i krig mod vore egne soldater og så vidt vi

det glædelige og derfor er det måske meget godt at venstre har rejst den her forespørgsel som jo både er et retsspørgsmål og

er også derfor der er to ministre til at besvare den forespørgsel så hvis

at vi fordømmer hvis der er danske statsborgere der tager til syrien og kæmper mod de soldater vi har sendt ud i verden for at forsvare vore værdier

så er det store spørgsmål og det er der vandene åbenbart skiller hvad gør man så ved det når nu

i den situation at vi forholdsmæssigt er

en adfærd som bør påkalde sig

og det er sådan set et lidt ærgerligt signal at sende

befolkning der gerne altid skal stå bag vores soldater når vi sender dem ud at vi faktisk ikke sådan er helt klare på hvad

mennesker der svigter og i bund og grund begår landsforræderi har vi en regering der tør tage de ting i brug der skal til for at nå til en situation hvor vi kan sige at de mennesker der gør det altså kan dømmes for deres handling og når man

har vi brug for at få afklaret kan folk der foretager en så afskyelig handling

folketinget og som også indeholder en kritik af at regeringen åbenbart ikke har et værktøj

nogle fine hensigter og lidt slørede udtalelser

derfor er hovedspørgsmålet

står ubesvaret om vi har en regering der i bund og grund ikke vil tage de skridt der skal til for at sikre at de her personer kan dømmes for landsforræderi

ingen tvivl om derfor støtter vi det af venstre

jeg mener det er oplagt at at gøre det strafbart at stå på is side mod danmark

vores allierede i koalitionen desværre er det ikke helt så let at lokke et klart svar ud af regeringen spørgsmålet er højaktuelt vi har lige sendt f seksten piloter og med dem en række andre fra vores forsvar i krig hvor de risikerer at møde unge mænd fra danmark som har bevæbnet sig og erklæret sig som hellige krigere i

som modstandere af vesten og jeg vælger at sige i is i stedet for isis og isil og alt muligt andet men vi er stadig efterladt med spørgsmålet mener den danske regering at man forråder danmark hvis man som dansker rejser ned til islamisk stat og for eksempel skyder på danske kampfly og deres piloter hvis regeringen mener at der er tale om forræderi så må vi se på om lovgivningen er tilstrækkelig præcis så de danske is krigere også kan blive dømt for det udenrigsministeren har forsøgt at bagatellisere sagen ved at sige at det ikke betyder noget for vi har jo en terrorlovgivning

anklagemyndigheden vil kunne påstand om overtrædelse af både terrorparagraffen og

hundrede og to og hvis islamisk stat krigerne

ikke kan blive dømt for terror er det vel godt

kan få dem dømt for landssvig meget har ændret sig siden nitten to og halvtreds hvor paragraffen

landssvig sidst blev ændret også tilgangen til krig

at præcisere at paragrafferne om landssvig også gælder de såkaldte væbnede konflikter så lad os da se på det det kræver blot at regeringen er enig i at man forråder danmark hvis man tager islamisk stats parti og skyder på danske soldater eller på dem som vi er i koalition med men det vil regeringen ikke rigtig afsløre om den er med de ord

noget svar på det som alle de borgerlige partier har fremført ikke en eneste sag er rejst man venter det er fastslået af en juraprofessor at den ventetid

skader muligheden for at få dømt dem der begår forbrydelsen

og så kan vi jo sidde her og vente skønt regeringen siger at alting er entydig klart der er tale om landsforræderi

også skulle favne enhedslisten som ikke synes at det der med landsforræderi rigtig er noget

der synes vi jo at det er

har ønsket at fremme den her sag

fra en meget meget stor del af folketinget

straffesag om landsforræderi og for at få den endegyldige afgørelse og den falder ikke i straffelovrådet den falder

en stor skam jeg vil godt takke de øvrige borgerlige partier for at

til at fremme den her debat og for forslaget til vedtagelse vi har ikke fået noget ud af det endnu men det er mit håb at det vil ske inden alt for længe jeg kan

hvor de skal bo den enkelte

hans eller hendes behov det er helt grundlæggende for venstre at man har denne valgfrihed vi stoler nemlig på at den enkelte kan træffe det rigtige valg friplejeboligloven øger konkret valgfriheden inden for plejeboliger

mulighed for at drive plejeboliger i konkurrence med de kommunale plejehjem

dette lovforslag er nemlig en udbygning af det frie valg på plejeboligområdet det støtter venstre naturligvis

af lovforslaget som fortjener at blive fremhævet

en liberalisering af adgangen til friplejeboligmarkedet

denne kvote afskaffes så der bliver fri adgang til markedet for certificerede friplejeboligleverandører der har egnede lokaler når den årlige kvote afskaffes betyder det også at kravet om genudbud hvert tiende år afskaffes efter de gældende regler skal friplejeboliger nemlig konkurrenceudsættes hvert tiende år dette krav har været en stor forhindring for etableringen af nye friplejeboliger potentielle friplejeboligleverandører kan med en vis berettigelse frygte at de efter ti år bliver nødt til at afhænde ejendommen det vil måske helt afholde dem fra at gå ind på markedet en anden del af lovforslaget der fortjener at blive nævnt er den ændrede afregningsmodel

findes der en national afregningsmodel med tre takster til brug for afregningen mellem friplejeboligleverandørerne og kommunerne taksterne er fastsat på baggrund af omkostningsanalyser i kommunernes tilsvarende tilbud vi ser dog ofte at kommunerne ikke rigtig kender de fulde omkostninger ved at drive plejehjem ifølge dansk erhverv og selveje danmark findes der eksempler på

lønomkostninger med i omkostningsanalysen dermed medregnes ikke udgifter til etablering af selve institutionen husleje vedligeholdelse og hele den centrale administration og det skævvrider skævvrider afregningsmodellen samtidig har praksis også vist

i første omgang gives der mulighed for at friplejeboligleverandørerne og kommunerne selv forhandler afregningspriser på plads hvis parterne ikke kan nå en aftale skal afregningspriserne beregnes af beliggenhedskommunen det skal ske på baggrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige omkostninger ved tilsvarende tilbud for at sikre gennemsigtighed bliver det tydeliggjort i en vejledning hvilke omkostninger

skal medtages i analysen

kommunalbestyrelsen skal kunne fremlægge grundlaget for deres omkostningsanalyser endelig vil der også blive fastsat regler der giver friplejeboligleverandørerne mulighed for at få efterprøvet kommunalbestyrelsens omkostningsanalyser det lader til at være en fornuftig model men det er et kompliceret område så i venstre mener vi at der er

for en delevaluering af afregningsmodellen efter to år det er afgørende for

lettelser for ustøttede friplejeboliger og der foretages også forskellige forenklinger vedrørende henlæggelseskonti og tilbagekaldelse af

friplejeboliger i lejede lokaler og i nyerhvervede ejendomme uden ombygning det er alt sammen noget som bidrager til at

og smidigere på området vi har dog et bekymringspunkt

muligt at få hundrede procent statsgaranti til at købe en ejendom til friplejeboliger det er et problem

vurderer at handelsværdien af bygningen er nul kroner men vi er villige til at se om dette kan imødekommes gennem muligheden for at leje lokaler til friplejeboliger

og derfor mener vi i venstre at det er naturligt at lave en ministeriel følgegruppe i de første fem år følgegruppen kan komme med årlige statusopdateringer til udvalget

da vi ser det som værende en forbedring af

liberaliserede friplejeboligområde og på vegne af de konservatives ordfører skal jeg sige

og det er på baggrund af den evaluering og regeringens ønske om ændringer

vi i dag skal behandle dette lovforslag om friplejeboliger et af punkterne i lovforslaget som jeg særlig vil fremhæve er at vi lægger op til at ændre afregningssystemet for friplejeboligerne det nuværende

afregningssystem er både ufleksibelt og uhensigtsmæssigt i dag bliver taksten nemlig fastsat ud fra et landsgennemsnit og det betyder at nogle kommuner kommer til at betale en udgift

langt højere end udgiften til en borger i en af kommunens egne plejeboliger det er ikke rimeligt og derfor er socialdemokraterne godt tilfredse med at vi med forslaget lægger op til at kommunerne og de private leverandører kan aftale en pris for de ydelser som

friplejeboligerne leverer og hvor der kan tages lokale hensyn et andet punkt i lovforslaget som er værd fremhæve er at kommunerne kan indgå aftale om anvisningsretten af plejeboligerne det betyder at kommunerne bedre kan styre den samlede kapacitet af plejeboliger og dermed udnytte kommunens ressourcer bedst muligt for de private leverandører betyder det større sikkerhed

og leverandørerne da lovforslaget om friplejeboliger i sin tid blev

at man ikke fik den fornødne sammenhæng i tilbuddene til de ældre det er positivt at vi nu får rettet op på det forhold desuden lægger lovforslaget op til at friplejeboliger kan oprettes i lejede lokaler at krav om genudbud hvert tiende år for friplejeboliger ophæves og at der sættes et loft over hvor meget der kan gives i statsgaranti til at opføre friplejeboliger derudover kommer en række forenklinger og administrative lempelser med lovforslaget fjerner vi

nogle af de problemer som både kommuner og leverandører har peget på fra socialdemokratisk side er vi særlig tilfredse med

potentielle leverandører samt kommuner blev fremhævet at lovgivningen tolkningsmæssigt

det gennemgående budskab var at loven forståelsesmæssigt er så kompleks at den i sig selv udgør en barriere for friplejeboligordningens udbredelse det må være sådan at når en kommune har visiteret en borger til en plejebolig eller lignende boligform

også ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med

kunne vælge hvor de ville bo og om det skulle være offentligt eller privat vi ønsker en bred vifte af tilbud til vores ældre og mennesker med handicap

at en plejekrævende borger frit kan vælge hvis de ønsker et særligt plejecenter eller bofællesskab som drives i overensstemmelse med vedkommendes tidligere livsmønster værdier og livssyn

et stort ønske for mange mennesker desværre har vi set og hørt flere historier om at unge mennesker med et handicap bliver placeret på et plejehjem for ældre og det finder vi i dansk folkeparti ikke hensigtsmæssigt hidtil er afregningen sket efter et takstsystem kommunerne har ikke været begejstrede da de mener at friplejeboliger har en bedre

dansk folkeparti har erfaret at den nuværende afregningsmodel udgør et problem da den er for unuanceret og ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til den generelle omkostningsudvikling i kommunerne vi finder det rimeligt at leverandører af friplejeboliger

får den samme pris som den kommunale leverandør af tilsvarende tilbud

lige vilkår dansk folkeparti er åbne over for at at drøfte en ny model men vi

om det ministeren lægger op til er godt nok dansk folkeparti ønsker en model der giver et retvisende billede af samtlige omkostninger knyttet til det enkelte driftstilbud selveje danmark foreslår

for det nuværende landsdækkende takstsystem at der indføres regionale takstsystemer umiddelbart virker det som en god idé som vi gerne vil se nærmere på i dansk folkeparti muligheden for at drive plejehjem og bofællesskaber efter friplejeboligloven giver en fantastisk god anledning til at tilrettelægge pleje og omsorg ud fra det enkelte menneskes ønsker og behov det er derfor vigtigt at vi får rimelig enkle regler

drive institutioner ud fra så initiativer ikke drukner i bureaukrati og endeløse forhandlinger om

økonomi dansk folkeparti finder det afgørende at der i fremtiden vil være økonomisk mulighed for at oprette friplejboliger og at de eksisterende kan overleve på sigt vi vil gerne spørge ind til statsgarantien som højst kan udgøre fem og halvfjerds procent af den samlede hovedstol og hvilke konsekvenser det kan

medføre kan vi risikere at kreditforeninger ikke vil gå ind i

ønsker også svar på hvilke muligheder der er for at sundhedsydelser efter sundhedsloven

så kan der måske blive mulighed for at oprette flere hospicepladser vi ønsker svar på hvad der præcis sker i forhold til ændringerne i lov om individuel boligstøtte

nonprofitplejeboliger fordi vi ønsker en mangfoldighed i tilbud

mulighed for at det civile samfund spiller med det mener vi stadig dengang opfordrede vi samtidig ministeren til at få set på mulighederne for at få ændret bekendtgørelsen så taksterne og udgifterne på friplejehjem kommer til at harmonere med de kommunale plejetilbud

til tolv procent øvrige selvejende plejecentre der i dag drives af private organisationer det ser heldigvis ud til at ske i det her forslag som vi behandler i dag og det skal ministeren selvsagt have tak for

man sidder og takstfastsætter prisen på plejeboliger herinde det skal ske ude i kommunerne så vi undgår ulige konkurrence og overbetaling af private tilbud men også således at betaling til friplejehjem ikke ødelægger den kommunale budgetlægning på ældreområdet det er ved at ske i flere kommuner for øjeblikket der er da i hvert fald eksempler i jammerbugt kommune hvor man man påtænker et

i brovst ifølge sfs lokale byrådsmedlem

vil det i hvert fald betyde rigtig mange penge i ekstraudgifter hvis taksterne fulgte den nugældende lovgivning så der sidder man

takster bliver ændret mange steder

ofte omkring halvfjerdstusind kroner i gennemsnit

per beboer det rettes der op på med den her lovgivning og det er vi glade for men det her handler jo ikke kun om takster det handler også om muligheden for at kunne foretage en fornuftig kommunal planlægning og dimensionering af tilbuddene en fornuftig brug af skatteborgernes penge

selvfølgelig alt sammen for at få mest mulig pleje og omsorg for pengene derfor sagde vi faktisk også sidste år at

i hvert fald meget vigtigt at kommunerne er fuldt inddraget med hensyn til planlægning og placering af

endnu værre er det at man i det reviderede lovforslag jo så fjerner loftet over anlæg af de selvfinansierede ustøttede

friplejeboliger det sidste synes vi risikerer fuldstændig at ødelægge den kommunale planlægning og også sådan set give frit løb til større koncerner der kan gå ind på det her marked med med profitskabelse for øje det ønsker vi ikke fordi vi som udgangspunkt ikke mener at ældreplejen skal køres som profitskabende virksomhed i storskala vi er som nævnt i min indledning store tilhængere af at der er nonprofitorganisationer som deltager på den her bane med selvejende institutioner

og med driftsoverenskomster med beliggenhedskommunerne

noget helt andet den her lov giver frit løb for og det er hverken til gavn synes vi for de ældre medborgere for medarbejderne eller for kommunerne og hvem er det så egentlig til gavn for

nytte noget at vi i en tid hvor både regering og borgerlig opposition ved enhver tænkelig lejlighed pålægger kommunerne at føre en stram økonomistyring så slipper det her område

enhver certificeret leverandør kan oprette plejeboliger også dér hvor kommunerne allerede har nedlagt plejeboligpladser for at kapacitetstilpasse

vi anerkender at genudbud efter ti år i praksis ville være rigtig vanskelig håndterbart og nogle gange også uønsket

betyder det alt andet lige også mindre konkurrence helt reelt som det fremgår har vi store betænkeligheder det hænger sammen med at vi jo aldrig har været tilhængere af

ønske at begrænse de ikkekommunale tilbud

kun kunne etableres som selvejende institutioner med driftsoverenskomst nonprofit eller registreret socialøkonomisk for at sikre en værdiskabelse der bliver i tilbuddene vi køber ikke præmissen om at mere fri konkurrence skulle medvirke til at øge ældres velfærd

jo dybest set det som bør være i højsædet også når

med hensyn til at etablere nye friplejeboligpladser ja for søren medvirker det her forslag til at lette den økonomiske skævhed mellem kommunale plejeboliger og friplejeboliger ja det gør det

vi glade for medvirker det her forslag til at styrke ældre medborgeres velfærd nej det tror jeg ikke medvirker det her forslag til at forbedre kommunernes muligheder for at planlægge og styre økonomien fornuftigt til gavn for en styrket ældreomsorg næppe medvirker det her forslag til at styrke kommunernes indflydelse på de udgiftsbyrder som de rent

skal afholde nej desværre tværtimod alt i alt er vi skeptiske og desværre kan vi ikke sige klart ja eller nej i dag

udvalgsbehandling og har

betænkningstid imens er der jo så sket skadelige virkninger på

det har virket uforstyrret derfor havde enhedslisten set frem til at der ville blive grebet ind over for de problemer som loven har medført

for borgerne og skatteyderne desværre viser det her nye lovforslag

hundrede og ni og tredive at regeringen på ingen måde har tænkt sig at gøre op med de alvorlige problemer som friplejeboligloven medfører og jeg bliver nødt

tilbage i historien

lov blev indført da var det jo sådan at både s og r stemte nej

men den socialdemokratiske ordfører sagde dengang og jeg citerer

kortslutter det kommunale demokrati og er et valg

en centralistisk model hvor ministeren får mere magt samtidig

sagde den socialdemokratiske ordfører også at det er endnu et eksempel på at regeringen og i det her tilfælde socialministeren vælger en markedsmodel i forbindelse med vores velfærdssamfund vi opfatter ikke behandlingen af vores ældre som en forretning men som et fælles ansvar jeg ved ikke hvad der er sket

i mellemtiden udviklingen har vist at socialdemokraterne

som følge af loven dertil kommer problemer med at styre kapaciteten i de beliggenhedskommuner

frie valg som ellers er de borgerliges hypnotiske mantra friplejeboligloven

der har anvisningsretten viser at det frie valg enten er hyklerisk populisme

for virksomhedsejerne og det er jo ikke det vi har

at den griber ind og afskaffer en lov der fremmer markedstænkning på bekostning af menneskers plejebehov

mod mere marked og ikke mod mindre marked det er dybt skuffende ændringsforslagene vil føre til

af lejerne og på bekostning af kommunernes mulighed for at varetage hensyn til alle kommunens borgere tager man de konkrete ændringsforslag punkt for punkt

klarlagt med de indkomne høringssvar nogle af de problemer som vil opstå

er sådan noget som øget markedsadgang ved afskaffelse af kvotesystemet

afskaffelsen af balancelejen altså indførelse af noget der alt andet lige er en højere husleje for beboerne og det er også afregningssystemet

gøre op med overbetaling af friplejeboligleverandørerne selv om modellen og dens konsekvenser endeligt skal udbores i

forestående udvalgsarbejde kan vi allerede nu se problemerne først og fremmest er der indlagt at friplejeboligerne skal afregnes svarende til kommunens historiske og langsigtede omkostninger

plejeboligvisiterede borgere det betyder at der alt andet lige vil være en langsommere tilpasning af omkostningsniveauet hos friplejeboligerne end hos det offentlige samtidig er der ikke i forslaget taget stilling til forskelle i plejeintensiteten for de kommunale friplejeboliger og ydelser der leveres jeg ved fra tidligere at friplejehjemmene på

suveræne anvisningsret kan tage borgere som passer ind i deres forretningskoncept

flest penge til leverandøren hvis friplejeboligerne optager friskere borgere

det medføre overbetaling hvis ikke systemet tager højde for forskellene i plejebehovet

stillet forslag om afskaffelse af friplejeboligordningen men vi vil gerne gå ind i arbejdet i udvalget blandt andet

der er mulighed for at stemme for de ting som kan være positive heri men

hjalp det så med herre lars dohns bekymringer på enhedslistens vegne når han er bekymret og jeg er begejstret så er der ligesom balance i det igen så det er ret trygt men vi vil

håber ikke det ødelægger alt for ministeren at jeg står her og roser

afskaffe den kvote for friplejeboliger som er i loven vi har faktisk fra liberal

giver danskerne bedre og mere alsidige skoler

ved at vilkår for at oprette friplejeboliger også give danskerne bedre og mere alsidige plejeboliger i deres alderdom eller hvis de er ramt

vi har faktisk i liberal alliance tillid til at de fleste ældre og handicappede eventuelt sammen med deres pårørende

i stand til at vælge den plejebolig som passer dem end politikere og embedsmænd er derfor skal der være frit valg af plejebolig når først kommunen har visiteret

den ældre eller den handicappede

skabes der altså konkurrence mellem forskellige udbydere om at levere den bedst mulige plejebolig for de penge som er

måde gives der også mulighed for at der kan være forskel på plejeboligerne og at de kan imødekomme forskellige behov

nemlig ikke alle ens og vi bliver altså ikke ens fordi vi bliver ældre eller fordi vi rammes af handicap ældre og handicappede er jo forskellige og de har forskellige opfattelser af hvad en god plejebolig er derfor skal vi lade være med at tro at én slags offentlig plejebolig passer til alle der er tværtimod behov for at erkende danskernes forskellighed og deres ret til at være

indeholder også et nyt afregningssystem så kommuner og leverandører af friplejeboliger sammen kan aftale en takst

kommunalbestyrelsen kan fastsætte en takst med udgangspunkt i hvor dyre kommunens egne plejeboliger er udregningen af kommunernes egne omkostninger skal ske efter vejledningen fra socialministeriet vi er i liberal alliance meget spændte på hvordan takstudregningen vil fungere i praksis

en tendens til at undervurdere egne udgifter til egne plejeboliger så de kan slippe af sted med at underbetale leverandører af friplejeboliger men der er ikke andet at gøre

vil virke i praksis hvis vi ser eksempler på at kommuner undervurderer deres egne omkostninger ved at drive plejeboliger så de kan underbetale private leverandører af friplejeboliger

slå ned på det og kræve det stoppet men vi håber på det bedste

lovforslag fra regeringen

til socialudvalget og i redegørelsen har jeg også nævnt de væsentligste af de lovændringer som jeg nu foreslår gennemført en af de meget væsentlige ændringer er

der etableres et helt nyt afregningssystem for friplejeboligleverandørernes levering af pleje og omsorg efter serviceloven

og fra leverandørernes side det har også været nødvendigt da der hele tiden har vist sig mange uhensigtsmæssigheder forbundet med det system vi kender i dag der i virkeligheden baserer sig på centralt fastsatte landsdækkende takster

det lokale omkostnings og serviceniveau i den enkelte kommune og afregningen af friplejeleverandøren så de ting kort sagt hænger sammen det afregningssystem er jo et vi har aftalt med

række kommuner inden vi foreslog det

den her lovgivning at vi efter to år evaluerer afregningssystemet

parat til at kigge på den del af det

er at vi ophæver de gældende krav om at plejen og omsorgen skal udbydes hvert tiende år

tror alle ordførere dem der har omtalt

medfører meget usikkerhed både for beboerne

og det medfører at en leverandør må afhænde sin virksomhed hvis en anden leverandør vinder udbuddet

hvad så med borgerne som jo er det centrale i det her vi lemper adgangen til friplejeboligmarkedet så der ikke længere er noget loft over den årlige

den kvote har aldrig aldrig været brugt op og inden herre lars dohn nu svinger sig helt op i

det sker jo en gang imellem når man kommer derfra hvor herre lars dohn

jeg bare sige at fire og halvfems procent fire og halvfems procent af alle plejeboliger udgøres af nonprofitorganisationer

otte og tres friplejeboliger i dag og de tolv

ikke nogen der slæber penge ud af det i øjeblikket

socialstyrelsen og at de råder over egnede lokaler det ændres der ikke på i reglerne om at

at yde støtte til to hundrede og fem og tyve nye friplejeboliger

kan friplejeboliger kun etableres ved nybyggerier eller ved ombygning eller omdannelse

eksisterende ejendomme som tilhører private og som ved omdannelsen bebos af personer med et plejebehov jeg ved at der nogle steder har været et stærkt ønske om at kommunen kan sælge

og plejeboliger med eller uden beboere til en friplejeboligleverandør der vil drive boligerne videre på privat basis det skaber vi nu mulighed for derudover foreslår jeg en række mindre markante ændringer blandt andet foreslår foreslår jeg nogle administrative lempelser for ejerne af ustøttede friplejeboliger jeg foreslår enkelte

rejst et spørgsmål om realkreditten og jeg tror det var fru mette hjermind dencker der på vegne af sit partis ordfører fru

en beskeden værdi i forhold til anskaffelsessummen så bør konsekvensen

være at der ikke gives lån formålet med den her begrænsning vi har lagt ind i loven er jo at statsgarantien således kan bremse for opførelsen af visse friplejebebyggelser med en meget meget lav vurdering af værdien

fastsat på basis af faktiske garantier ydet til friplejeboliger og almene ældreboliger

sikrer at der er en sammenhæng

eksisterer i den enkelte kommune og vi er naturligvis også nødt til at sikre at

også i de tilfælde hvor der

aftale derfor bestemmes det i lovforslaget hvordan afregningsprisen skal fastsættes hvis kommunen og leverandørerne ikke kan blive enige

klageadgang og at den her

tror at det at vi har kl med på banen her vil sikre at vi får det med og der er selvfølgelig en klageadgang til det

friplejeboligleverandørerne overbetales og i forhold til det nye afregningssystem

der allerede er der nu for de kører selvfølgelig videre på det system der er aftalt og

forpligtet sig til at levere både personlig og praktisk hjælp efter serviceloven

bestemt pris i ti år det kan vi ikke

om vi ville tage initiativ til at give kommunerne indflydelse på etablering af nye friplejeboliger det var

været en grundlæggende præmis at hvis man vil have

private plejeboliger der drives i konkurrence med den kommunale plejeforsyning det nødvendiggør jo at kommunerne ikke skal kunne nedlægge veto mod oprettelsen af friplejeboliger sådan ville

ind på den tanke og en af kommunernes bekymringer er jo at et øget antal friplejeboliger

kan udfordre deres kapacitetsplanlægning som fru

det bløder vi sådan set op for nu ved at tillade at man kan aftale kommunal anvisningsret og jeg mener derfor ikke der er behov for at vi ændrer på den del af det kort sagt er det et kompliceret forslag og jeg ser frem til

det her så er det et skridt den forkerte vej

jeg nu beskyldes for at have

den socialdemokratiske ordfører da loven blev indført det her vil øge uligheden kortslutte det kommunale demokrati og valget af en centralistisk model hvor ministeren får mere magt

så en anden minister vi har nu er endnu et eksempel på at regeringen og i det her tilfælde socialministeren vælger en markedsmodel i forbindelse med at udvikle vores velfærdssamfund så er det jeg spørger hvad pokker er der sket på den der forholdsvis korte årrække og hvorfor forsøger man ikke fra regeringens side at indfri sit eget mål

og halvfems procent af samtlige friplejeboliger

måde vi kan håndtere det på jeg tror ikke på at der kommer en masse det er jo herre lars dohns

ustøttede friplejeboliger det tror jeg simpelt

virkeligheden at skabe nogle ordentlige reelle vilkår både på den ene og den anden måde både i forhold til afregningssystemet

til hvordan vi håndterer det med de støttede friplejeboliger og der mener jeg

at vi har fundet en model som giver rimelighed for begge parter og som jeg som socialdemokrat

er vemodigt at tænke på hvor megen ægte social reform regeringen kunne have fået igennem i denne valgperiode hvis

frygtsomt var veget tilbage for at bruge sit flertal en tilsvarende frygt skal man næppe forvente af en evt

den her lov bliver muligvis senere på året overladt til en

ikke at være begrundet i den del af det

en lille bitte dråbe i havet og derfor herre lars dohn er det også vigtigt at det

den nuværende regering vi vedtager det her

i lovforslagets bemærkninger som en del af grundlaget for folketingets behandling af

sf for en række beslutningsforslag og for at have meldt sig på banen på det her område det er godt at se som minister for landdistrikterne

ligger det mig naturligt mig naturligt på sinde at stærke kræfter både her i folketinget og rundtomkring i landet sætter fokus på at finde løsninger på de udfordringer landdistrikter og yderområder

sat landdistrikter og urbanisering på dagsordenen

alene at vende denne urbanisering

på landet til gengæld er det vores ambition at alle der vil bo på landet skal have mulighed for

have et land i balance en lang række initiativer har vi taget har været med til at sætte handling bag ordene og det er jo sådan at regeringen agter at videreføre indsatsen vores holdning har været klar siden regeringen trådte til i to tusind og elleve vi ønsker et sammenhængende land både nu og i fremtiden det budskab har jeg sendt flere gange blandt andet

behandlingen af b sytten der jo også var et sf forslag

arbejdet hårdt på at få sat gang i initiativer der kan sikre blandt andet beskæftigelse og bosætning i alle egne af landet vi har som sagt søsat en lang række initiativer som jeg vil undlade at liste op her i dag dog vil jeg gerne sige at vi er meget opmærksomme på behovet og på udfordringerne

jeg er minister for med et landdistriktsministerium har vi sikret at der både på tværs af regeringen men også på tværs af de mange arbejdsområder der er

til gavn for borgerne i landdistrikterne

også derfor at vi målrettet har arbejdet på fornuftige rammevilkår og på at give økonomiske midler til at sikre landdistrikterne fremover

de er attraktive for borgerne koordineringen og opmærksomheden på tværs af ressortområder

i den nuværende praksis for vedtagelse af lovforslag findes der allerede en mulighed for at foretage det der hedder en konsekvensvurdering

og administrative forslag bør vurderes med henblik på at identificere væsentlige regionale konsekvenser for alle lovforslag og administrative forslag med væsentlige regionale konsekvenser bør der i forlængelse heraf gennemføres en nærmere vurdering af disse konsekvenser vejledningen opfordrer altså til at ressortministrene vurderer forslagene så det kan give anledning til en nærmere konsekvensanalyse som ressortministrene med deres faglighed vil være fuldt ud kvalificeret til at foretage den praksis der er beskrevet i vejledningen mener jeg både er fornuftig og

tilstrækkelig det forslag vi behandler her i dag vil efter min og regeringens vurdering medføre en unødig bureaukratisering af lovprocessen og det mener regeringen og jeg ikke er hensigtsmæssigt derfor kan vi ikke stemme

lovforslag min intention med det her er egentlig bare at vi får øget bevidstheden om hvordan lovforslag påvirker vores landdistrikter

der bør være en automatik i det så kan ministeren begrunde hvorfor det er vigtigt at lave

der ikke er en automatik i at vi også begynder at kigge på landdistrikterne som jo er

og jeg synes ikke at man skal pålægge regeringen at lave unødig bureaukratisering af alle lovforslag

være en lang række lovforslag som selvfølgelig vil påvirke mennesker i landdistrikterne men ikke vil forandre vilkårene

redegøre for hver eneste gang vi skal kort sagt bruge rigtig rigtig meget ekstra tid på baggrund af sfs forslag her

lægges op til i dag er jo at hvis der er særlige initiativer der har en særlig interesse eller påvirker landdistrikterne på en speciel måde

derfor mener vi ikke at vi skal

har en forståelse af og en bevidsthed om

det jo godt være at vi vælger at vedtage det alligevel selv om det har en påvirkning som vi dybest set ikke

den samme bevidsthed i alle ministerier og så er der igen den udfordring at ministerierne ligger i københavn de ligger ikke i yderområderne så det er ikke sikkert at man er så optaget af den her dagsorden som

vedtages vil det betyde en unødvendig bureaukratisering af lovprocessen og det er derfor vi ikke kan stemme for det

landmænd og en langt større følgeindustri med maskinstationer smede tømrere elektrikere og

er der vel tolvtusind landbrug og om fem otte år er der måske fem tusind tilbage det betyder at der er tilbagegang det vi har gjort er at vi har forbedret rammevilkårene det vi har forsøgt at gøre

er at skabe betingelser for vækst via de lokale ressourcer via en fødevarehandlingsplan via en energihandlingsplan

arbejdspladser ved at sætte fokus på turismen understøtte det som kan være derude og

af os der kan tvinge folk til at blive der derfor skal vi gøre det attraktivt at være

tiende offentligt ansatte for at spare så voldsomt i den offentlige sektor som som herre leif mikkelsen har foreslået for at forbedre rammevilkårene for nogle få

det er bemærkelsesværdigt at sf der som regeringsbærende parti har haft alle muligheder for at gennemføre initiativer der ville løfte landdistrikterne hidtil har undladt at gøre noget som helst i den henseende men bedre sent end aldrig og det er da alt andet lige glædeligt at sf nu tre en halv år inde i rød bloks regeringsperiode har fået øjnene op for landdistrikterne men når vi nu har ventet så lang tid på sfs

resultatet som behandles i dag ærlig talt noget skuffende desværre er det endnu et forslag som ikke adresserer initiativer eller løsninger for at sikre en positiv udvikling i landdistrikterne forslaget går ud på at et embedsværk i københavn skal vurdere hvilke konsekvenser et lovforslag har i landdistrikterne det er det er vi i venstre ikke enige i konsekvenser for landdistrikterne er ikke økonomiske konsekvenser hvor man kan sætte to streger under et facit udarbejdet af et embedsværk det vil derudover være meget ressourcekrævende hvis et embedsværk skal vurdere samtlige lovforslags konsekvenser for samtlige landdistrikter

konsekvenser som de politiske partier vurderer meget forskelligt for eksempel vurderer regeringen jævnfør finansministeren at togfonden dk er det initiativ der er regeringens største sejr for landdistrikterne sådan ser vi ikke på det i venstre

at konsekvensen af togfonden er at togene kommer til at køre

landdistrikterne og kun stopper i de største byer

daværende skatteminister herre holger k nielsen centraliserede skattecentrene for landdistrikterne vurderede sf at det ikke ville have særlige konsekvenser for landdistrikterne det er vi heller ikke enige i venstre vil tværtimod en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser

er med til at skabe vækst og udvikling dette er blot to eksempler på det umulige i

og at flere partier vil komme med konkrete forslag til hvad man kan gøre for landdistrikterne landdistrikterne venstre støtter ikke forslaget og det

i socialdemokratiet er vi meget optaget af at sikre et danmark der hænger sammen og er i balance vores landdistrikter og øer er udfordret særlig når det gælder bosætning og arbejdspladser

blevet nævnt for at imødegå disse udfordringer har vi oprettet et ministerium på området og det betyder at regeringen dagligt har fokus på at skabe bedre forhold i vores landdistrikter

at regeringen skal foretage obligatoriske analyser af lovforslagets konsekvenser for vores landdistrikter og øer det lyder jo meget godt men konsekvensanalyser er allerede en del af lovprocessen som det også fremgik af ministerens tale er der i dag mulighed for at foretage konsekvensanalyser af både lovforslag og administrative forslag hvis det vurderes at være nødvendigt derfor mener jeg og socialdemokraterne at sfs forslag blot

derfor kan socialdemokraterne ikke

heller ikke altid vide om der lige bor en uddøende frørace i et område hvor vi har tænkt os at udvide en motorvej så derfor giver det også meget god mening at der er folk til at hjælpe os med de miljømæssige konsekvenser

kan jeg faktisk ikke komme i tanke om bare ét eneste tilfælde

når man lukker statslige arbejdspladser i provinsen så genererer det selvfølgelig ringere arbejdsvilkår for de øvrige arbejdspladser og så giver det hårdere vilkår for skole og fritidsliv ja og hvis man tilfører færre midler til færgedrift så betyder det selvfølgelig mindre bosætning og erhverv på vores øer så konsekvenser for landdistrikter og øer er egentlig meget

og engagerede mennesker som jeg føler mig dybt privilegeret over at have lært at kende i den tid jeg har siddet i folketinget de mennesker fortæller os altid hvis der er en lovgivning på vej der får konsekvenser for dem uanset om vi har bedt om deres mening eller ej

hvis vi endelig skulle lægge den opgave ud til embedsmændene i ministerierne så ville der være to ting

særlig opmærksomme på for det første er det at skulle undersøge konsekvenserne for landdistrikter og øer

for nogle embedsmænd en større opgave og en meget tidskrævende opgave

tillige med de andre forslag som sf

spytter ud lige for tiden så er det her heller ikke finansieret

er at uanset hvilken farve en regering har

bestemt ikke til for landdistrikterne ministeriernes embedsmænd

skal jo gøre lovforslaget salgbart så når de skal

er de kun forpligtet til at skrive de direkte konsekvenser og ikke nødvendigvis de inddirekte afledte effekter som det kan have

lille by

det at elektrikeren må afskedige sin lærling fordi

er fire børn der flytter derfra sådan nogle ting ville vi aldrig nogen sinde få at vide hvis vi sagde ja til det her lovforslag

det er god skik når man fremsætter et beslutningsforslag at man gør det på baggrund af et opstået behov

uden at kende til konsekvenserne deraf og hvis sf

vil ulejlige sig med at lede bare de sidste ti år tilbage garanterer jeg at i forbindelse med hver eneste forringelse der er foretaget på landdistriktsområdet

har vi fået høringssvar ind fra folk i landdistrikterne og på øerne som har advaret imod det

hvem jeg helst lytter til de embedsmænd der skal sælge varen eller dem der bor i landdistrikterne og på øerne som skal leve med konsekvenserne deraf så ved jeg godt hvem jeg vil hente min viden hos det vil jeg hos de eksperter der bor i landdistrikterne og på øerne

skal nok fortælle hvis jeg er ved at dumme mig

viden om landdistrikterne er helt enorm og den finder man ikke større blandt embedsmænd i københavn det er dem jeg vil lytte til

stoler rigtig meget på dem dem har vi hele tiden

det er faktisk dem der er de allerbedste til at vurdere det her

komme med eksempler på forslag hvor i kan sige her havde vi ikke en kinamands chance for at regne ud at det ville få konsekvenser for landdistrikterne hvis i bare kunne komme med et eneste eksempel

udvalgene som parlamentets værksteder

landdistriktsudvalget der er der altid uro

og man må sige at delegationer udefra

gjort opmærksomme på for eksempel er organisationer som landdistrikternes fællesråd rigtig rigtig gode til at gøre opmærksom på hvis der er problemer ude i

ikke endnu stødt på behov for en opstramning af det

komme med forslag som viser at

den drøftelse men med med fare for at blive

enig med ministeren mener jeg at vi

at lave et lovbureaukrati som

grundlæggende problemer der er en hæmsko

alle mulige møder i øjeblikket landboforeningerne holder mange generalforsamlinger og bankerne holder generalforsamlinger

at lytte til dem der er i det jyske område

er rammevilkår det er skatter og afgifter det er de udgifter de har som hæmmer og rammer de erhverv der skulle være

vi sidder herinde med en papirtiger og

lovgivningen og så finder vi lidt tilskud og så videre derfor

ikke engang en minister forstår det der ligger i liberal

plan som jeg nævnte om hvad der virkelig nytter den er endda gennemregnet

så vidner det virkelig om enten mangel på forståelse eller uvidenhed eller det der er værre herre minister

til ministeren så vi virkelig kan få styr på det her vi peger jo netop på at det er nødvendigt at få en anden balance mellem den offentlige sektor

så vi får øget værdien i danmark det er et liberalt samfund

planer og af de her værktøjer

der er skyldig der er sket

en skandale så derfor er det rigtig godt at stemme borgerligt og ikke sikre vko et og så få den politik i ti år som skaffede fyrretusind flere ansatte i den offentlige sektor og ødelagde rammevilkårene også i landdistrikterne så det er helt tydeligt at der er nok at gøre minister og det er altså noget andet

et lovforslag så vi kan ikke støtte

ministerier så det kan jeg godt varsle her fra talerstolen

en opgave for ministeren at få indhentet

jeg bare sige til venstres ordfører at jeg

det er helt fair at man bliver sendt i byen med sådan et lidt polemisk indlæg om sfs indsats gennem tiderne

når sfs ordfører ikke kan spørge ind til det hvilket

og jeg noterer mig at herre hans christian schmidt som jo er formand for udvalget faktisk har været ude med lignende tanker

på et tidspunkt så måske er vi ikke så langt fra hinanden men

jeg tror ikke det sidste ord er sagt i den her sag nu graver jeg videre og så

nogle konsekvenser men jeg tror alligevel at når det står sort på hvidt

en dynge så bliver det faktisk en giftig cocktail for vores landdistrikter jeg tror

der er opstået en helt ny bevidsthed om at vi altså bliver nødt til at gøre mere

jævnfør den debat der har været de senere år

omkring sammenhængskraften i danmark den udvikling er bare accelereret og det understreger